et forebyggende hjemmebesøg som skal afklare behovet for fremtidige besøg og identificere borgere med særlige behov for en forebyggende indsats herudover skal kommunerne tilbyde borgere

fem og tres til ni og halvfjerds år som er i risiko for at få en nedsat social psykisk eller fysisk

funktionsevne behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg lovforslaget giver også kommunerne mulighed for at tilrettelægge de forebyggende hjemmebesøg som kollektive arrangementer i stedet for som besøg i borgerens eget hjem men ønsker borgeren ikke at deltage i kollektive arrangementer skal kommunen i stedet tilbyde et individuelt besøg i borgerens hjem i forhold til yderligere fokus på de fem og tres til fem og halvfjerds årige som er særligt

udarbejder sundhedsstyrelsen en guide med viden om risikogrupper herudover vil sundhedsstyrelsen udvikle et efteruddannelsesforløb i forhold til de medarbejdere der udfører de forebyggende hjemmebesøg med andre ord

lovforslaget en konsekvens af den positive udvikling at de ældre i højere grad i dag

fem og halvfems bevarer deres funktionsevne længere samtidig vil lovforslaget frigøre ressourcer i kommunerne således at de i højere grad kan fokusere på de mest udsatte ældre allerede fra de

og samtidig i højere grad pålægger kommunerne at have et endnu større fokus på de udsatte ældre derfor støtter socialdemokratiet

af medarbejderne i social og sundhedssektoren som ikke har en egentlig social og sundhedsfaglig uddannelse så vidt jeg husker

der alene i hjemmehjælpen omkring fjorten procent eller sådan noget der ikke har en sådan uddannelse så er det det

og at der også socialt og arbejdsmarkedsrelateret er sket ændringer i mange ældre menneskers livssituation endvidere ved vi at den gennemsnitlige levealder er øget ældregruppen er lige så mangefacetteret

gruppe som alle andre aldersgrupper der er ældre som langt op i årene er

og har et socialt netværk som er opbygget gennem et langt liv

som man på dåbsattesten måske ikke engang ville opfatte som ældre men som af forskellige årsager er ældre og har nogle livsbetingelser som gør at de har behov for mere omsorg og opmærksomhed fra de offentlige myndigheder

være på grund af et langt og opslidende arbejdsliv social deroute eller for eksempel misbrug nogle kan

hverdag det kan være tab af ægtefælle helbredsændringer eller sociale forandringer som påvirker personen markant derfor finder dansk folkeparti at det er relevant at der sker ændringer med de forebyggende hjemmebesøg udgangspunktet har som vi også lige har hørt været at hjemmehjælpskommissionen kom med en rapport indeholdende anbefalinger disse har været et rigtig godt udgangspunkt for de forhandlinger vi havde i foråret om at revidere de forebyggende hjemmebesøg

netop fordi ældregruppen er så mangefacetteret at der kigges mere på hvem der er inde i kroppen og ikke så meget på en bestemt fødselsdato vi kender nok alle en del på over fem og halvfjerds år som slet ikke har behov for et hjemmebesøg og som måske egentlig gerne vil have sig det frabedt men vi kender nok

som har nogle udfordringer i livet som kræver støtte og hjælp det bliver der nu bedre mulighed for de kan få glæde af at blive støttet enten hjemme eller i at blive inddraget i nye netværk eller få kendskab til frivillige organisationer som kan bidrage til at forbedre livsvilkårene derfor vil de efterfølgende vide at der er opmærksomhed på at man kan trives

i forbindelse med behandlingen af det her

håber ministeren også vil komme ind på når ministeren skal op og redegøre for forslaget det drejer sig lidt om de

når der bliver sendt et brev ud fra kommunen til borgeren om det forebyggende besøg

at hvis borgeren ikke ønsker besøg behøver man ikke at kontakte kommunen

som udgangspunkt egentlig også fint nok men alligevel kan der godt være en lille bekymring i forhold til at der måske er nogle udsatte borgere som vil blive overset fordi man ikke har reageret

på at man har fået den her henvendelse fra kommunen og derfor er kommunen så ikke bekendt med den persons sårbare livstilstand og det er selvfølgelig noget som vi nok lige skal drøfte i udvalgsarbejdet hvordan vi sikrer at

den her lovgivning ud fra dens intentioner og med borgerens bedste som værende det centrale udgangspunkt for implementeringen af

de vil gøre gøre men jeg er selvfølgelig også meget optaget af at vi har aftalt i aftalekredsen at holde et statusmøde om to

fem og halvfjerds til firs år i dag er det jo sådan at

giver du en kop kaffe og så går man igen når man har drukket den meningen med det besøg er jo netop at komme hele vejen rundt om borgerens situation socialt sundhedsmæssigt fysisk psykisk og så videre og iagttage borgeren i borgerens eget hjem det er jo derfor man har indført det er en rigtig god idé men ordføreren kan vel bekræfte at der sker en klar svækkelse af det fordi kommunen nu kun skal tilbyde det

om at kommunerne er presset økonomisk men

er bevidst om at dansk folkeparti arbejder meget aktivt for at for afsat yderligere ressourcer

ordningen for de forebyggende hjemmebesøg for nylig deltog jeg i en konference i stockholm hvor blandt andet det stigende antal ældre blev drøftet en samfundsøkonom talte ligefrem om en ældretsunami heldigvis lever vi ikke bare længere vi lever også i langt højere grad uden begrænsninger i funktionsevnen vi lever altså et mere aktivt liv de forebyggende hjemmebesøg blev indført tilbage i nitten fem og halvfems

peger på at der er evidens for

og reducere funktionsevnetab

udviklingen de seneste femten år peget i retning af at flere og flere lever uden begrænsninger i funktionsevnen og det er glædeligt men der er store forskelle i forekomsten og fordelingen af både sundhed og sygelighed i ældrebefolkningen og det er netop det skisma som lovforslaget her adresserer for med lovforslaget

fem initiativer som på forskellig vis skal bidrage til at sikre at de forebyggende hjemmebesøg bliver mere differentierede og i højere grad målrettes de ældre som har det største behov uden at

på kompromis med den generelle forebyggende indsats

årlige tilbud fra fem og halvfjerds år til firs år åbne for forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen fem og tres til halvfjerds år

sikre at forebyggende hjemmebesøg indgår i de kommunale kvalitetsstandarder ligesom tilrettelæggelsen af tilbuddene skal gøres mere fleksible

i venstre er det helt centralt at der nu følger en kommunal forpligtigelse til at tilbyde borgere i en vanskelig situation behovsbestemte hjemmebesøg

har været gennem et langt hospitalsophold

for nemt blive en tyngende følgesvend som kan være svær at ryste af langt de fleste høringssvar er positive men der er høringssvar som peger på at det kan være svært at definere og identificere særlige risikogrupper socialstyrelsen vil udarbejde en vejledning som kan bidrage til

identificere særlige risikogrupper og her vil det være naturligt at forholde sig til samarbejdet mellem for eksempel praktiserende læger hospitaler boligsociale medarbejdere og frivillighedskoordinatorer ældre er som andre borgergrupper forskellige og derfor er det for venstre væsentligt at de forebyggende tilbud og tilrettelæggelsen af de forebyggende hjemmebesøg gøres fleksible således at et hjemmebesøg for eksempel kan være et kollektivt arrangement eller et mere traditionelt forebyggende hjemmebesøg i eget hjem det påpeger danske ældreråd også i deres høringssvar nemlig at hjemmebesøgene fastlægges med respekt for lokale vaner og kulturer vi ved at

udsatte og økonomisk dårligt stillede borgere er den gruppe som oftest vælger de forebyggende hjemmebesøg fra center for sund aldring peger i deres høringssvar på at lovforslaget her kan have en effekt på den sociale ulighed i sundhed lad os sammen arbejde i den retning når vi om to år skal evaluere loven håber jeg vi

af hvorvidt de fleksible muligheder har givet pote således at man i kommunerne faktisk er kommet i mål med at få flere socialt udsatte ældre borgere i tale de forebyggende hjemmebesøg får nu en plads blandt kommunens øvrige kvalitetsstandarder således at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau og ressourcer en mere risikobetinget og differentieret tilgang

større krav til de medarbejdere som skal udføre hjemmebesøgene men også til

skal opspore de ældre borgere som kan have brug for en forebyggende indsats derfor skal der udvikles et efteruddannelsesforløb som sikrer at kompetencerne følger med og det er der afsat midler til

aflægge et årligt forebyggende besøg i

aldersgruppen fra fem og halvfjerds år og opefter det er sådan set en meget klar kritik der udtrykkes der men jeg vil gerne høre ordføreren hvordan kan man finde ud af hvem der har brug for en forebyggende indsats hvis man ikke besøger folk taler med dem ser

registreres i edb systemet det er jo fjernbetjening men hele ideen med forebyggende hjemmebesøg

ligesom har lært at stille de rigtige spørgsmål så man

et samlet billede af hvad borgerens situation

være at det er et rigtig godt billede og det håber vi det er men i mange tilfælde

der være nogle tegn på at her skal gøres en forebyggende indsats så denne borger ikke får det værre eller kommer på hospitalet eller andet så hvordan kan man finde

hvordan vi kan komme ud at finde de borgere

det kan være lange hospitalsindlæggelser

skilsmisser og mange ting der ligger til grund

til at udføre mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg fra og med det fem og halvfjerds

bliver ophævet og erstattet af et forebyggende hjemmebesøg når borgeren fylder fem og halvfjerds

og derefter en gang årligt det er da en rigtig dårlig idé

kravet om det årlige besøg burde i virkeligheden udvides så det gjaldt fra det halvfjerds år år eller tidligere hjemmehjælpen er inde en kæmpemæssig omvæltning jeg vil nu sige afvikling i disse år borgerne skal trænes så de kan klare sig selv det kan være fint så længe der ikke er tale om pres og tvang men denne omlægning af hjemmehjælpen medfører at flere og flere ældre borgere og andre der har brug for hjælp i dagligdagen vil modtage regelmæssige besøg sjældnere og sjældnere så selv i de tilfælde hvor det er frivilligt

og borgeren er glad for den er det en god idé at kommunen er forpligtet til at aflægge mindst et årligt forebyggende besøg i borgerens hjem hvor man kan komme hele vejen rundt om borgerens situation sundhedsmæssigt og socialt de kollektive risikobaserede arrangementer man i stedet vil tilbyde borgerne i alderen fem og tres til ni og halvfjerds år er en ringe erstatning hvilket flere høringssvar peger på blandt andet dem sygeplejeråd danske handicaporganisationer demenskoordinatorer i danmark og danske regioner det siger sig selv at observationen

hvordan den enkelte borger har det bliver mere overfladisk hvis det foregår som et bunkebryllup for ikke at tale om ved fjernbetjening som jeg nævnte før kun hvis borgeren direkte takker nej til det kollektive arrangement har kommunen pligt til et hjemmebesøg så dette lovforslag er ikke godt nok det er ikke bare ikke godt nok det er rent faktisk en forringelse af omsorgen for de fem og halvfjerds til firs årige

og dermed også et voksende antal plejekrævende ældre

for færre penge for det er jo det vi ser og har set i de sidste mange år og det bliver kun værre fremover når det såkaldte omprioriteringsbidrag slår igennem regeringens svar på de mange kritiske høringssvar er et helt kapitel for sig al kritik afvises med at lovforslaget er led i en politisk aftale og at denne politiske aftale bygger på hjemmehjælpskommissionens anbefalinger men de samme politikere har jo selv pålagt hjemmehjælpskommissionen at den ikke måtte komme med anbefalinger der kostede flere penge det er vist det man kalder bestilt arbejde og at argumentationen går i ring

grund er en spareøvelse ses også af at der ikke er afsat midler til en massiv opkvalificering af personalet

som at sørge for at der rent faktisk

uddannelse i gang men hvis det

taber man en masse ældre på gulvet også dette advares der imod i flere høringssvar det mest besynderlige er at man vil gennemføre dette lovforslag uden at have den fornødne viden flere af høringssvarene peger på at fem og halvfjerds procent af de ældre i dag takker nej til de forebyggende hjemmebesøg og at der ikke findes nogen viden om

det kan selvfølgelig gøres til et argument for at skære ned på disse besøg en ansvarlig regering ville dog drage den modsatte konklusion nemlig

undersøge tingene ordentligt inden man ændrer loven når vi nu alle sammen helt overordnet er enige om at forebyggende hjemmebesøg er godt for de ældre og godt for samfundet så skal jeg lige tilføje

foretage en øget indsats for eksempel

nogle kollektive arrangementer eller andre opsøgende aktiviteter

være som et supplement til

andre aldersgrupper i samfundet kan vi ikke sige at ældre er på en bestemt måde men der kan faktisk godt være en på seks og tres der har nogle udfordringer

tæring end en på nogle og firs og så videre

fra sådan er det det står klart og tydeligt

arrangementer eller andre tiltag der kan gøre at man får et meget bedre billede af hvordan

sætte ind for at sikre at de længst muligt

loven i dag så det er jo bare

med at byde ind jeg tror at ordføreren kender historien bag den nemlig at enhedslisten ikke blev inviteret til de afsluttende forhandlinger omkring det lovforslag vi har her så er det jo lidt svært at byde

som der er skitseret at de trods alt er nogle nogle væsentlige medspillere på det her område som der er blevet lyttet til sådan vi faktisk har fulgt de anbefalinger de er kommet med

til at kommentere det jeg spurgte om i forhold til en seks og tres årig altså om man ikke også godt kan sige

kan have et endnu større behov end en på

tror jeg at jeg fik kommenteret det i min ordførertale det er klart at hvis man giver en kommission en bunden opgave

må komme med nogle anbefalinger der gør

retter kommissionen sig efter det og så bliver resultaterne jo derefter hvorefter politikerne stiller sig op og siger nej sikke nogle gode anbefalinger vi har selv bedt om at det ikke måtte koste noget altså det er jo

her og hylder alt det gode arbejde der skal gøres for de ældre og når de samme politikere

selv gør hvad de kan for at stramme økonomien over for kommunerne

meget vigtigt at man ikke svækker de forpligtelser kommunerne har men det er jo det man gør med det her lovforslag

er i dag en klar forpligtelse for kommunerne til mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg i gruppen fem og halvfjerds til firs år

bliver svækket med det her lovforslag jeg håber at ordføreren har hørt så meget efter mine forskellige spørgsmål og min ordførertale

selvfølgelig er vores angrebspunkt

har accepteret en præmis der hedder at man skal løse en situation hvor vi får stadig flere ældre stadig flere plejekrævende ældre og det skal løses for færre penge end vi har i dag

jo galt fordi så begynder man jo at skære på plejeforpligtelser andre steder så kan jeg godt bekræfte at der er afsat midler til at uddanne de her hundrede til

medarbejdere det er fint men jeg tror lige at ordføreren skal gå hjem og tælle op hvor mange tusinde medarbejdere der er i hjemmeplejen og hvor mange procent af dem

hæng mig nu ikke helt på decimalen men det er omkring fjorten til femten procent der ikke har den fornødne uddannelse i dag og så skal vi jo op i langt større investeringer hvis det skal stå mål med de udfordringer der er på det her område

det blev indført engang i nitten halvfemserne og det er derfor at man ikke bare kan

et enkelt eksempel med en man er blevet overhalet af på en maraton eller af mig der stadig væk løber rundt herinde i folketinget

og konstaterer at sundhedstilstanden eller borgerens situation er fin ja så har man investeret

at være sikker på at denne borger

brug for yderligere forebyggende indsats så skal man glæde sig over at man har brugt skattekroner på det i stedet for at bruge det som et dårligt argument for at svække kommunernes forpligtelser på det her område for det er jo det der sker med det her lovforslag

der kan klare sig selv i flere år

flere plejekrævende ældre som kræver en større indsats og alene der burde man jo sige sig selv at det ikke kan nytte noget at man vil løse problemerne med spareøvelser for det er jo det det her er vi får en voksende udfordring vi får voksende opgaver men i stedet for at

at det kræver flere midler og en anden politisk prioritering end den der er flertal for herinde hvor man kaster skattelettelser i grams den ene gang efter den anden til dem der har mest så laver man en spareøvelse

andre dele af det offentlige system det foreslås her at rykke aldersgrænsen

de obligatoriske årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra fem og halvfjerds år til firs år dog skal alle borgere fortsat have tilbud om et hjemmebesøg i det år de fylder fem og halvfjerds

samtidig forpligtes kommunalbestyrelsen

til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen fem og tres til ni og halvfjerds år

vil betyde at flere borgere med behov for disse besøg kan få dem tilbudt mens overflødige besøg undgås det er meget hensigtsmæssigt at målrette indsatsen til de svageste ældre over en større aldersgruppe

sig at der er store sociale forskelle

til opfølgning på hjemmehjælpskommissionens

således at de forebyggende medarbejdere bedre bliver i stand til at opspore ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg rapporten fra hjemmehjælpskommissionen viser at der findes evidens for at forebyggende hjemmebesøg kan bidrage positivt til de ældres helbred og desuden kan antallet af indlæggelser reduceres

det nævnes at cirka hver tredje borger vælger en privat leverandør under reglen om frit valg og at liberal alliance lægger stor vægt på et godt samarbejde med de private leverandører i det videre arbejde dels for at sikre borgerne så frit

set bifalder ved det her lovforslag er at der sættes målrettet ind for at

forpligte kommunalbestyrelserne på at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til de ældre mellem fem og tres og ni og halvfjerds

særlig risiko for at få nedsatte sociale psykiske eller fysiske funktionsevner og særlig den

tilgang til dem der har udfordringer bifalder vi i høj grad vi bifalder også i høj grad at man har taget notits af nogle af høringssvarene og faktisk har besluttet

er der er mange ældre som tilsyneladende ikke tager imod de tilbudte

vi bifalder også at der er afsat midler som det er blevet nævnt til efteruddannelse af de medarbejdere der skal

og så er der det med de kollektive muligheder eller muligheder for kollektive arrangementer som vi også i høj grad sætter pris på fordi det måske kan vise sig at skabe noget nærvær og fællesskab og varme blandt de ældre som vi jo har hørt ofte føler sig

nu har der været meget tale om om hvorfor det så er de ældre ikke tager imod de her hjemmebesøg

skal være individuelle

jeg ud fra et et perspektiv på kollektivitet

i de her kollektive hjemmebesøg også i høj grad kan fungere som en screening af hvorfor de ældre egentlig ikke tager imod de individuelle besøg

nogle gange være enormt grænseoverskridende at sidde en til en over for en medarbejder fra kommunen i den henseende

et stort potentiale i de kollektive muligheder der er for også

screene kan man sige de ældre der har behov for hjemmebesøg og ekstra støtte

bemyndiger ministre til at iværksætte særlige foranstaltninger som man

i det her lovforslag men den her bemyndigelse handler jo om

at give kommunalbestyrelserne mulighed for at tilrettelægge indsatserne efter lokale forhold og det bifalder vi i høj grad så

nogle kriterier for hvordan man som ældre skal behandles i stedet for at vi åbner øjnene og siger at en anden mulighed for at nå de ældre

sammenkomster som man kan lave kan nå de ældre på en anden

med den indsats der har været indtil videre så for mig handler det her om at kigge på det med nogle friske øjne som måske faktisk

jeg må stille det spørgsmål jeg har stillet til andre ordførere jeg har heller ikke rigtig fået noget svar

hvordan kan

og for en forebyggende indsats hvis man ikke besøger folk for det er jo det der er ideen i det her man skal ikke besøge folk

årige lever et aktivt liv er der også mennesker under fem og halvfjerds år som har ondt i kroppen og brug for hjælp vi har som politikere et ansvar for at skrue reglerne sammen

vi har penge til at hjælpe dem der har mest brug for det i radikale venstre ønsker vi at gøre forebyggelsen mere differentieret ved at de forebyggende hjemmebesøg målrettes de svageste ældre samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes derfor er for at vi et bredt flertal her i folketinget med daværende socialminister

i april blev enige med hinanden om at hæve aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra fem og halvfjerds til firs år

skal dog fortsat have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg

samtidig skal mennesker under firs år have tilbud om en forebyggende indsats hvis de er i en særlig risikogruppe det kan for eksempel være mennesker som lige har mistet deres ægtefælle er særlig socialt isolerede har et overforbrug af alkohol har et sansetab eller lige er udskrevet fra hospitalet vi ønsker at de forebyggende hjemmebesøg skal give tryghed og trivsel ved at tage problemerne i opløbet vi tror i radikale venstre på at jo længere tid man kan selv jo bedre samtidig

fra hjemmehjælpskommissionen

enige om så må vi sætte flere penge af og så må vi prioritere anderledes end flertallet herinde i folketinget gør

nødt til at skære ned i vores daginstitutioner

at vi så også differentierer indsatsen så vi kan hjælpe dem der har mest brug for

senere i dag som netop også tager fat på diskussionen om

at vi får mest sundhed for pengene hvordan sikrer vi det i det her tilfælde hvordan får de ældre

længere men vi ved også godt at der

andre grupper derfor er det netop helt afgørende også for sf

har fokus på de særlige grupper som er i en risiko men også nogle grupper hvor der rent faktisk kan gøres noget hvis vi griber tidligt ind

tilbyder forebyggende hjemmebesøg for særlige risikogrupper det er netop pointen der

på de ældre som har behovene og så skal vi

sortere nogle fra men hvis det handler om at vi i sidste ende kan give danskerne en bedre behandling og en bedre omsorg

set at vi er nået rigtig rigtig langt

godt bidt mærke i at enhedslisten har set sig lidt sure på det her som

om pengetræet det har enhedslisten så fundet i dagens debat og

meget yndigt men jeg synes godt nok at det virker en smule opportunt

set glad for at vi er lykkedes med også at have fokus på at vi nu endelig tager fat på at det er risikogrupperne der skal i fokus og det gør vi med det her forslag som jo som den tidligere ordfører var inde på følger op på det hjemmehjælpskommissionen

synes det er lidt mærkværdigt

heller ikke synes jeg har anvist nogen former for finansiering

fokus på at der er nogle risikogrupper som der skal tages endnu bedre hånd om

set om at fokusere ressourcerne der hvor behovene er størst og det synes

finn sørensen burde anerkende i stedet for hele tiden at hoppe op på den høje hest og være godt i gang med at kritisere nogle gange handler det

til de grupper som faktisk har de allerstørste behov og det er faktisk det jeg

man kassen fem og halvfjerds år og derover så fik man et årligt forebyggende hjemmebesøg uanset hvor frisk og velfungerende man måtte være heldigvis er mange fem og halvfjerds årige i dag ganske selvhjulpne

femten år er sket en markant udvikling i sundhedstilstanden som gør at ældre mennesker i dag kan forventes at leve flere år uden nedsat funktionsevne

ganske simpelt en ny og anderledes gruppe ældre vi har med

ingen grund til at sygeliggøre disse mennesker med for mange unødvendige hjemmebesøg

kan være det kan være den tre og halvfjerds årige mand der for nylig har mistet sin kone som måske både styrede medicinen derhjemme og kokkerede i køkkenet

reviderede regler med disse ord

om at sætte aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg op til firs år og samtidig målrette de forebyggende hjemmebesøg til de fem og tres til ni og halvfjerds årige der er i særlig risiko for at miste deres funktionsevne som en af ordførerne også var inde på i sin

viser udviklingen jo her over de senere år at der er sket en stigning i antallet af år

ældre og heldigvis for det lever uden funktionsbegrænsninger samtidig er der klare sociale forskelle i forekomsten og fordelingen af sundhed og sygdom i ældrebefolkningen tilbage i april måned to tusind og femten var det med en bred politisk aftale at alle partier på nær enhedslisten

blev enige om at der skal åbnes op for at vi fremadrettet kan give et mere differentieret forebyggelsestilbud hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre samtidig med at den generelle forebyggende indsats

opretholdes det gør vi nu i dag med det lovforslag vi i dag førstebehandler og jeg jeg takker for indlæggene og stiller mig naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalgsbehandlingen af forslaget eventuelt måtte give anledning

jo også en øget refleksion fra kommunernes side i at målrette de forebyggende hjemmebesøg i forhold til de grupper af ældre borgere

det nok noget vi er nødt til at undersøge nærmere jeg tror bare det væsentlige er at vi ikke begynder at trække et

tilrettelæggelse af det forebyggende hjemmebesøg i

kollektive arrangementer og så videre for det første

vil der være risiko for at der opstår forskelle mellem kommunerne i tilbuddets kvalitet så det bliver postnummeret der afgør hvilken

man med disse kollektive arrangementer

man jo ellers ville få ved et besøg i borgernes hjem så danske regioner konkluderer jo at de to forhold

mere fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet og færre årlige besøg

samlet set betyder at kommunerne får ringere muligheder for i tide at opdage begyndende funktionstab eller sygdom blandt ældre under firs der ikke umiddelbart vurderes at tilhøre risikogruppen jeg vil gerne have at ministeren forholder sig til det at danske regioner klart påpeger at der altså er en fare for at det her forringer muligheden for

ældre borger der ikke ønsker

betryggende vil ministeren så ikke lige prøve en gang til at forholde sig til den kritik der er

gruppen fra fem og halvfjerds år til firs år

altså smører så at

fremadrettet at have et sundhedsvæsen med en fri og lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet og hvordan sikrer vi at vi samtidig får mest mulig sundhed for pengene det er nogle af de vigtige spørgsmål og jeg ser behandlingen af forslagene i dag som en god anledning til at

konstruktiv og forhåbentlig også nuanceret debat

baggrunden for forslagene er at vi de senere år har set en stigning i udgifterne til sygehusmedicin der er tale om en reel

udfordring som vi skal tage alvorligt men der er også behov for

få en mere nuanceret debat omkring medicinudgifterne for det er korrekt at vi har set en stigning i udgifterne til sygehusmedicin i de senere år

fra sidste år set at de her stigninger har været modsvaret af et tilsvarende fald i udgifterne til tilskudsmedicin desuden skal man

for øje at medicinens andel af de samlede sundhedsudgifter har ligget på cirka tolv til fjorten procent i de senere år så man bruger altså mange penge på meget andet end medicin i regionerne og det kommer man også til i fremtiden det er også vigtigt for mig at sige at jeg synes vi skal glæde os over at der hele tiden sker fremskridt inden for lægevidenskaben

blandt andet betyder at patienter kan blive behandlet for sygdomme der i dag ikke kan behandles og

dør eller bliver invalideret af patienterne

skal have gavn af de fremskridt der heldigvis hele tiden opstår på medicinområdet og derfor skal vi

sygehusmedicin hvis den er bedre end den der allerede findes på markedet jeg har også den holdning at hvis der findes medicin der kan redde menneskeliv eller give alvorligt syge danskere et væsentligt bedre liv så skal vi som et rigt samfund kunne tilbyde patienterne medicinen det skal kort sagt ikke være pengepungen der i danmark afgør om eksempelvis en kræftpatient kan få sin behandling vi ønsker fra regeringens side et sundhedsvæsen af høj kvalitet hvor patienterne har let og lige adgang til behandling med den rette medicin på det rette tidspunkt vi sætter handling bag ordene og det er derfor at vi med forslaget til finansloven nu har lagt op til at tilføre i alt to

er der afsat en milliard kroner til både drift og de øgede udgifter til medicin i den økonomiaftale som vi har indgået med landets regioner det betyder ikke at vi så bare uden videre skal åbne pengepungen og uden at tænke os om lade lægemiddelproducenterne tage for sig vi skal selvfølgelig forhandle priserne med dem og vi skal forsøge at få en større gennemsigtighed

priserne i andre lande derfor vil vi også benhårdt forsøge at få de bedste priser når vi skal til at forhandle

nordiske lande får lavet en kortlægning af vores forskellige erfaringer på medicinområdet det gjorde jeg da jeg tidligere på året mødtes med mine nordiske ministerkollegaer her i københavn de stigende medicinudgifter er en udfordring for os alle sammen i de nordiske lande og et øget nordisk samarbejde kan være et af flere initiativer

dæmpe den udvikling vi har set i de senere år hvor udgifterne til sygehusmedicin har været stigende

derfor også tilfreds med at vi nu her i første omgang er blevet enige om

kortlægge vores respektive erfaringer med blandt andet indkøb af

kortlægningen kan være første skridt på vej imod forhåbentlig at styrke samarbejdet i norden inden for medicinområdet hvis vi dykker lidt ned i forslagene

god ordens skyld påpege at b nitten

bærer præg af en lille smule begrebsforvirring i forslaget omtales godkendelse af ny medicin men ingen af de organer der nævnes i forslaget må godkende medicin i danmark det gør lægemiddelstyrelsen eller det europæiske lægemiddelagentur ema og jeg lægger derfor til grund at

godkendelse af lægemidler i lovens forstand

anvendelsen af lægemidler

have in mente at de nævnte organer jo ikke eksisterer uden grund vi må heller ikke glemme at de løser nogle forskellige opgaver

at klumpe det hele sammen i et stort institut men jeg vil bestemt ikke afvise at der kan være behov for at se på hele organiseringen af de organer og myndigheder der er involveret i spørgsmål om brugen af medicin i danmark til gengæld synes jeg at vi skal tænke os rigtig grundigt

gøre det bedre og det er også vigtigt for mig i dag at understrege at jeg ikke er imod prioritering der skal ikke være frit valg på alle hylder og vi skal selvfølgelig være villige til at afvise ny og dyr teknologi der ikke synes

gavne patienterne væsentligt

mener samtidig at vi skal stå på et solidt fundament før vi igangsætter en større omorganisering på prioriteringsområdet som forslagsstillerne lægger op til det er også vigtigt at være opmærksom på at et prioriteringsinstitut selvfølgelig ikke er det eneste redskab i værktøjskassen som kan hjælpe med at dæmpe udgiftspresset på medicin selv om det nogle gange godt kan lyde sådan når man

debatten det gør det bare ikke mere rigtigt uanset hvor mange gange det måtte blive

fremhævet der er mange andre og flere redskaber i værktøjskassen og i regeringen mener vi det er vigtigt at vi bredt ser på de muligheder vi har for at håndtere

det er også baggrunden for at vi sammen med landets regioner danske regioner har aftalt at igangsætte analyser som skal se på alle aspekter af styringen på medicinområdet lige fra logistik og indkøb til patientinddragelse

vi bør afvente anbefalingerne fra det analysearbejde så der ikke igangsættes en større omorganisering på prioriteringsområdet uden et solidt fagligt fundament på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget til gengæld har vi fra regeringens side fuldt fokus på at finde hensigtsmæssige løsninger der kan være med til at dæmpe

ældreudvalg betyder det så at vi ikke også samtidig skal kigge på hvad man gør andre steder i andre lande nej

gerne arbejde på det spor der hedder hvordan

sikre et øget nordisk samarbejde på det her område

er noget der er let og som vi kan sætte et hak ved fra den ene dag

landene har bestemt forskellige interesser i det her spørgsmål og villigheden til

indgå i et forstærket samarbejde på det nordiske område varierer også landene imellem men det skal ikke afholde mig fra at presse på for jeg synes at det at sætte fokus på et øget nordisk samarbejde

stadig væk af det og det er også det ministeren trods

inde på både at sige at ministeren er indstillet på at samle nogle af de her organer men samtidig også siger at man bare skal

set også ministeren sige at der netop er en åbning i

bare høre ministeren er regeringen indstillet på også at lave en en beretning således at vi i hvert fald kan se på hvordan vi kommer videre med det

organisering vi har på medicinområdet i dag jeg henleder blot opmærksomheden på at der

man skal også huske at spole tilbage og kigge på hvad baggrunden

kris blev oprettet i sin tid det var jo fordi der var et behov og derfor skal vi jo ikke smide noget der fungerer godt ud med badevandet men

kan jo godt samtidig overveje om vi kan blive skarpere på det her område ved at overveje det på en anden måde jeg synes bare i høj grad at den overvejelse jo også skal ske sammen med dem der har ansvaret

på det her område nemlig landets regioner som jo i dag er dem der har ansvaret for

jeg synes

fra regeringens side at prioritere sundhedsområdet vi har fremlagt et forslag til finanslov hvor vi lægger op til at give sundhedsvæsenet et større løft end det som socialistisk folkeparti lagde til grund

da de støttede den tidligere regering det er jo også viljen til at prioritere sundhedsområdet højt

ligger så også at vi hele tiden skal

kan få mest mulig sundhed for pengene og det gælder selvfølgelig

er i dag er at man må skele til prisen for medicin og det er jo det som vi i alternativet

er udfordringen i den nuværende ordning nemlig at

ikke må skele til relationen mellem pris og effekt når

skal vurdere ibrugtagning af

ministeren siger selv at der mangler det faglige fundament men vi har en masse stemmer blandt andet steen werner hansen selv vi har danske regioner og vi har lægeforeningen

mængde hospitalsdirektører og andre fagfolk som alle sammen er ude at sige at vi mangler at kunne skele til relationen mellem pris

at inddrage et lægemiddels pris eller omkostningseffektivitet i forbindelse med vurderingen af sygehusmedicin det er der ikke det er regionerne der fastlægger serviceniveauet og de har valgt kris og rads at de ikke tager stilling til de her elementer i deres vurderinger

kris og

elementer i deres vurderinger når det så er sagt synes jeg også bare lige igen man skal gøre sig klart

vi ibrugtager sygehusmedicin

og det synes jeg også burde høre med i debatten om spørgsmålet om et prioriteringsinstitut fra regeringens side vil jeg bare gentage at vi gerne vil være med til at drøfte hele spørgsmålet om prioritering men det skal ske på et ordentligt og grundigt grundlag og det er derfor at vi også nu har iværksat

årsagen til at vi ikke støtter det er netop at vi finder at det her

og den her optimeringsproces faktisk er sat i gang

ministeren har redegjort for hvad indholdet af de to beslutningsforslag er så det vil jeg undlade

igen socialdemokraternes

der skal være en fri og lige adgang for alle danskere uanset hvor man bor og uanset hvad man fejler og der må ikke være tvivl om at hvis man

skal man have den bedste behandling

hver eneste dag og satser på og arbejder hen imod at give den bedste behandling og pleje til

den dyre sygehusmedicin som er udgangspunktet for at der er fremsat to beslutningsforslag om at oprette et prioriteringsinstitut er jo den at

sygehusmedicin har været stigende

er her lavet en kobling mellem den prisstigning og

regionernes manglende mulighed for at fastholde det personale man har ansat i sygehusvæsenet det mener vi fra socialdemokratisk side er en urimelig sammenblanding

regionernes vilkår og derfor ser vi også gerne

en analyse af det her område

det analysearbejde der nu skal sættes i gang finder vi er rigtig godt

i den seneste økonomiaftale vi mener at

det bedre i fremtiden for at sikre en bedre styring og planlægning

men vi mener også og det er en af de væsentligste grunde til at vi ikke stemmer for de her to beslutningsforslag

vi må sikre at der pågår et grundigt forarbejde frem mod at finde ud af hvilke modeller vi eventuelt skal have i fremtiden

dybe overvejelser og at konsekvenserne naturligvis bliver vurderet meget

ønsker af vores sundhedsvæsen på det her område ja det vil jeg gerne prøve at give udtryk for i nogle korte sætninger

ønsker at der skal sikres de bedste behandlingsmuligheder

at det er viden der kommer til at ligge til grund for de beslutninger der bliver truffet på det her område vi ønsker

sikres en åbenhed i alle processer og beslutninger frem mod det tilbud vores borgere skal have

sikres gode indkøbsaftaler for sundhedsvæsenet også når det gælder den dyre sygehusmedicin vi mener rent faktisk at vi gerne skulle kunne bryste os af at vi sikrer de helt rigtige priser og de bedste priser vi ønsker

får hurtig adgang til nye behandlingsmuligheder det mener vi er en

land som det danske en velfærdsstat hvor danskerne

faktisk med glæde betaler den høje

vi ønsker også at udgifterne i sundhedsvæsenet i så høj grad det er muligt bliver styrbare altså at der bliver så høj en grad af forudsigelighed i sundhedsudgifterne og de udgifter regionerne har men vi mener umiddelbart ikke at et prioriteringsinstitut

andre lande sætter pris på et menneskeliv

at hvis der er godkendt medicin

har måttet gå ud og varsle fyring

er en urimelighed set i forhold til personalet og driftssikkerheden af vores sundhedsvæsen derfor har vi sagt at

om man kan adskille budgetterne sådan at der er budgetter der

personalet vi har også

en optimering af det nordiske samarbejde

har velfærdsstater lande som ligner hinanden så er det fornuftigt

det udvalgsarbejde som ligger foran os efter førstebehandlingen her i dag

det vil være godt hvis vi kan nå frem til et betænkningsudkast eller en beretningsekst som præciserer hvad det er folketinget ønsker

sundhedsministeriet regeringen og de fem regioner

vist hvordan vi som politikere og

at der ligger nogle modeller som vi kan kigge igennem

sikre den nødvendige fremdrift og den gode styring på det her område i fremtiden det vil jeg håbe at vi kan samles om politisk jeg mener der må være rigtig meget fælles holdning frem mod

den frie og lige adgang til vores sundhedsvæsen også når det gælder den dyre sygehusmedicin

ikke bliver et spørgsmål om enten eller i forhold til om man får den nye gode medicin den virksomme medicin eller om man risikerer at der mangler hænder til at sikre behandling og omsorg så jeg håber

det vil være udgangspunktet efter den her førstebehandling og vi vil i hvert fald fra socialdemokratisk side kaste os meget konstruktivt ind i at prøve at få lavet en sådan beretning på området

det bliver eller et betænkningsbidrag til lovforslaget med de her argumenter har jeg forklaret hvorfor vi fra socialdemokratisk side ikke støtter de to

om ordføreren mener at den prioritering der foregår i dag for der foregår jo prioritering hver eneste

så er den rigtige med det

leveår andre steder i systemet i norge har man eksempler på at man har sagt nej til dyr medicin som ville have kostet

leveår andre steder i systemet og det er

typisk de svage patienter som vi faktisk taber på gulvet så synes ordføreren

virksom og godkendt

et tilbud i vores sundhedsvæsen at det sundhedsfaglige personale

en indgående dialog med patienten og de pårørende får en drøftelse af om den her medicin

takke ja til men jeg mener at vi er

en forkert retning hvis vi begynder at sige at den her gode medicin den virksomme medicin den godkendte medicin ikke skal tilbydes patienterne

man eventuelt kan snævre udgiften ind sådan at man stadig væk giver præparaterne til de rigtige patienter

det behandlingsmæssige og plejemæssige personale på sygehusene og robuste budgetter til at man også har muligheden for at indkøbe

medicin der er den gode medicin for borgerne enten fordi den kan være livsforlængende eller fordi den kan være helbredende

den kan dulme de gener man har af sin sygdom så mener jeg at vi er

nået dertil hvor jeg gerne vil nå som socialdemokrat der må vi jo blot sige at vi set bagud faktisk har formået at sikre det her men der skal ikke gives medicin som ikke er virksom

borgerne som helhed og det er det også over for det sygehusansatte personale og det er det også over for de fem regionsråd vi har sat til at skulle forvalte

vil give et rigtig godt resultat og at det må give den her optimering

som jeg også har præciseret jeg ønsker at budgetterne bliver så forudsigelige som overhovedet muligt og der vil jeg bare gerne igen sige at robuste budgetter naturligvis

derfor vil jeg egentlig gerne høre ordføreren om ordføreren

med til at lave en beretning i udvalget som pålægger eller opfordrer ministeren til at indlede drøftelser med både regionerne men også folketingets partier på baggrund af det analysearbejde som er i gang men også på baggrund af de erfaringer vi kender fra en lang række

det er vi politisk kan forvente at vi får lov til at se hvilke modeller og hvilke anbefalinger der ligger på det her område

som jeg indledte med at sige ønsker vi fra socialdemokratisk side at det her

løbende optimeret det drejer sig om patienternes tryghed og tillid i

rads og koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin i daglig tale kaldet kris

i dansk folkeparti vil vi gerne se på hvordan vi kan styrke det arbejde som i dag udføres af rads og kris til gavn for de danske patienter vi vil også gerne udbrede tanken bag rads og kris til andre områder for eksempel er der i dag en stor uenighed om hvorvidt skader og sygdomme i bevægeapparatet bedst behandles med fysioterapeutisk og lignende behandling eller om kirurgiske indgreb er den bedste behandlingsform der vil det være godt for patienterne at man fra centralt hold vurderer disse behandlingsformer op imod hinanden og sikrer at patienterne bliver behandlet efter nyeste og bedste praksis præcis som man gør i rads med medicin

på samme måde har vi i dansk folkeparti også tidligere efterspurgt lignende tiltag inden for det diagnostiske område eksempelvis kan det nævnes at der hersker tvivl

den test som anvendes ved flåtbid er tilstrækkelig der findes eksempler på patienter som i det danske sundhedsvæsen er blevet afvist efter at være blevet testet med

testen men som senere er blevet testet i udlandet hvor sygdommen er blevet opfanget det er selvsagt ikke tilfredsstillende

meget gerne indgå i en dialog om det her beslutningsforslag om end vi ikke er sikre på at netop den anviste vej her er den rigtige for at sikre borgerne den bedste behandling

det skal dog nævnes at det forslag som alternativet

i prioriteringen ikke finder dansk folkepartis opbakning

kun er en mulighed for dem der selv har råd til at betale for den det danske sundhedsvæsen bygger på et princip om solidaritet hvor alle dele af samfundet har adgang til den behandling som måtte kræves det princip er vigtigt at holde fast i for det danske sundhedsvæsen jeg skal derfor meddele at dansk folkeparti går konstruktivt til beslutningsforslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen hvor vi ønsker en grundig belysning af mulighederne for at sikre danskerne den bedst mulige behandling

skyld i massive nedskæringer og besparelser som især rammer de svage patientgrupper når de gør det er

vi på grund af de stigende medicinudgifter hvert år bliver nødt til at skære i budgetterne og dem der kommer til at betale for det er typisk de svage patientgrupper så hvad er ordførerens holdning til det

når vi ikke må tage prisen med i betragtning

kommer det til at kunne gå ud over lige præcis de svageste

vi får nogle nye og bedre behandlingsformer

gør at det øvrige sundhedsvæsen bliver

tilpasninger for at få området til at sammen det er meget forsimplet synes

fået nye hepatitisbehandlingsformer som nu er gået fra at være lindrende til at være kurerende så skal sundhedsvæsenet ikke senere hen ud og bekoste dyre transplantationer af levere eller behandle levercancer

ny og dyr sygehusmedicin er så effektiv at vi er gået fra at lindre sygdomme til at behandle og kurere sygdomme så på den måde kan man ikke så entydigt sige

sygehusmedicin bare

altid været prioriteret højt fra venstres side og det vil det også

starte med at understrege at vi i venstre deler bekymringerne med forslagsstillerne om medicinpriserne på sygehusområdet heldigvis viser de seneste opgørelser at medicinudgifterne er stagnerende regeringen har for kort tid siden indgået aftale med danske regioner

til at imødegå de stigende medicinudgifter som regionerne blandt andet italesatte under økonomiforhandlingerne med udgangspunkt i de udgifter som regionerne har haft til dyr sygehusmedicin det sidste år regeringen har fremsat sit finanslovsforslag hvor sundhedsområdet er prioriteret med to

lad mig for god ordens skyld nævne at der har været nulvækst i regionernes samlede udgifter til medicin fra to tusind og ti til to tusind og tretten og først i to tusind og fjorten har vi set en udgiftsvækst

forslagsstillerne peger på at et prioriteringsinstitut vil give borgerne mere lige adgang til sundhed og en bedre livskvalitet venstre ønsker et sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle uanset pengepung erfaringerne fra blandt andet norge og england som forslagsstillerne peger på viser mig bekendt at et prioriteringsinstitut hverken mindsker uligheden eller giver borgerne bedre livskvalitet så jeg deler ikke de udgangspunkter som forslagsstillerne fra både sf og alternativet peger på i norge og sverige hvor man har prioriteringsinstitutter er der flere eksempler på at medicin kan købes billigere end i danmark men bagsiden af mønten er jo at for eksempel svenske kræftpatienter må vente i flere år på

den optimale kræftmedicin mens vi i danmark tilbyder medicinen med det samme for os i venstre er det vigtigt at danske patienter får adgang til de fremskridt som lægevidenskaben gør så snart medicinen er godkendt lad os holde fast i det udgangspunkt at medicinen tilbydes ud fra en lægefaglig vurdering

ikke er størrelsen på ens pengepung som er afgørende for man kan jo ikke gøre et menneskeliv op i penge implicit i ordet prioritering ligger også et fravalg

det svar har danskerne stadig væk til gode fra både sf og alternativet

er det naturligvis væsentligt at vi altid forsøger at få medicinen til en så god pris som muligt i dag er det lægemiddelstyrelsen som godkender ny medicin mens andre instanser for eksempel vurderer ibrugtagning af beslutningsforslag b nitten fremgår det at forslagsstillerne ønsker at omorganisere den nuværende konstruktion på

og samlende myndighedsorgan fra venstres side er vi ikke afvisende

måde som vi har organiseret os på for så vidt angår spørgsmålet om brugen af medicin i danmark om end der dog bør være væsentlige overvejelser i forhold til at skabe en mastodont som forslagsstillerne

sf peger på som kan tilsidesætte nogle af de åbenlyse fordele der er ved den organisering som vi kender i dag jeg nævnte tidligere regeringens aftale med danske regioner

i aftalen at man vil igangsætte et analysearbejde som skal afdække de forskellige aspekter der er ved medicinområdet og det er alt lige fra logistik til indkøb og til patientinddragelse ligesådan sundhedsministeren taget initiativ til en kortlægning af de erfaringer som man har på medicinområdet

således at vi på sigt kan tage en beslutning på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt venstre kan

baggrund ikke støtte de to beslutningsforslag men jeg kan forstå på socialdemokraternes ordfører at man er indstillet på en fælles betænkning og det kan vi fra venstres side godt bakke op om så jeg ser frem

i direkte modstrid med det der så står i samme artikel der beskriver faldet nemlig at

for de kommende år vil være en stigning i medicinomkostningerne fordi der fortsat vil blive ved med at komme nye dyre lægemidler på markedet det er altså ulrik lassen som er formand for dansk selskab for klinisk onkologi

er ordføreren enig med mig i at vi fortsat de

skal være afgørende for om man kan få den rette behandling det er vi fuldstændig enige i

dem der så bliver prioriteret fra i dag er de svage

det system vi har i dag er det de svage patienter der taber

jeg sikker på at vi sammen kan finde ud af at tage en beslutning på et oplyst og sagligt grundlag hvor man også lytter

lave en beretning eller en betænkning i udvalget efterfølgende vil bare høre om

det arbejde som man har sat i gang fra ministerens side

allerede inden sommerferien to tusind og seksten og se på hvordan vi kommer videre

men jeg er selvfølgelig også interesseret i

sikre at vi også får en politisk drøftelse af det her således at det ikke bare er noget der bliver lukket med danske regioner

sommerens regionsaftaler så vil ordføreren arbejde med på at vi ser på hvordan folketingets partier kan mødes inden man laver en endelig aftale med danske regioner

længe raset udeomkring i det sundhedspolitiske landskab men kommer altså først nu herind i folketingssalen og det tror jeg er rigtig rigtig klogt og rigtig sundt diskussionen fylder jo mere og mere derude eftersom vi i starten af to tusind og femten oplevede en voldsom stigning

efterfølgende så vi at stort set alle regioner gik ud med omfattende spareplaner for det indeværende budgetår to tusind og femten hvor man lagde op til nedskæringer fyringer og også sygehuslukninger i nogle regioner og det kommer oven i en sundhedssektor som i forvejen er hårdt presset efter mange års krav om konstante effektiviseringer

vi se at når det gælder medicinprisernes udvikling er det altså ikke et enkeltstående fænomen i år det er en udvikling som har taget fart de seneste år og prognoserne for fremtiden tyder altså også på at det er en udvikling vi vil se fortsætte endnu højere udgifter til medicin i de kommende år jeg synes det er vigtigt at have med i den her debat at fra enhedslistens side accepterer vi ikke at de rammer som er gældende i dag

sundhedsvæsen også skal være de rammer som er gældende fremover der

kunne give et meget tiltrængt og nødvendigt løft af forebyggelsen men også for at sikre mere tid og mere ro på sygehusene hvor der helt konkret mangler hænder flere steder i vores sundhedsvæsen jeg synes det er lidt absurd nogle gange at vi glemmer hvordan vi i det hele taget prioriterer i vores samfund når vi diskuterer prioritering i sundhedsvæsenet i øjeblikket diskuterer vi bla hvordan folketinget skal bruge tredive milliard kroner på kampfly jeg synes også det er en helt forkert prioritering når regeringen har lagt op til at bruge seks milliard kroner på skattelettelser i sit

svarer det til omkring firs procent af de medicinudgifter vi taler om her i år

mulighed for at prioritere vores sundhedsvæsen langt højere og dermed undgå de aktuelle fyringer som vi ser her og nu og de sygehuslukninger vi ser her og nu hvis der er en politisk vilje dertil

meget ofte har monopol på et produkt og de bruger

så ser vi også at vi kommer til at betale en voldsom overpris vi har også mange eksempler på at effekten stort set ikke bibringer noget nyt men at den forskning der ligger til grund er stærkt tvivlsom

der fremføres et argument om

en klog måde at bruge pengene på

i valgkampen kom det for eksempel frem

at vi ser så store overskud i medicinalindustrien at man godt kan tale om overnormal profit ligesom vi kender fra olieindustrien gennemsnitligt betragtet

lavet om til overskud og for novo som jo holder til her i landet er det hele to og fyrre procent det er enormt store overskudsgrader

der er tale om private monopoler

er svaret ikke at

som samfund bliver taget til gidsler for den her prispolitik ved at nedlægge hospitaler eller fyre sundhedspersonale for den sags skyld svaret er at vi sætter hårdt mod hårdt og siger at vi ikke vil betale en overpris som så bliver forvandlet til store overskud i industrien

medicinalindustrien selv giver en bedre pris

kunne være at vi ser på den beskatning som der kunne være af de helt ekstraordinært store overskud det kunne være det ville fremme viljen til at forhandle priser jeg synes også vi bør tage fat på diskussionen om selve patentsystemet for en måneds tid siden læste jeg en kronik i politiken den var af professor og tidligere direktør

altså verdenssundhedsorganisationen steffen groth som kaldte til opgør med patentsystemet på medicinområdet han skrev

en ny patentordning kunne jo indebære

kun udstedes mod at det offentlige og forsikringsselskaberne og det henviser naturligvis til andre lande til gengæld får ret til at købe produktet til en rimelig pris

en måde vi adresserer den her problemstilling på jeg synes det er et rigtig godt og vigtigt bidrag til debatten at vi husker at patentsystemet altså ikke er faldet ned fra himlen

stole på den viden der kommer fra industrien og at vi så sammenholder den effekt med prisen eller med omkostningerne inden det vurderes om vi som samfund skal bruge produktet fra enhedslistens side kan jeg sige at vi godt kan se fordele i sådan

men vi synes også at forslagene rejser en række spørgsmål

den åbenlyse fordel ved forslagene er at det vil gøre prioriteringen mere gennemskuelig mere åben mere demokratisk end den er i dag

prioritering eller en skævvridning om man vil

men til ulempe for de patienter som i højere grad har brug for pleje og omsorg eller for andre former for behandling end medicin når udgifterne til medicin vokser som vi så her i foråret

stedet været personalet som der blev skåret ned på og der kan vi godt regne ud hvilke patientgrupper det er som så taber det er de ældre medicinske patienter

i psykiatrien og det er patienter som har behov for samtale for omsorg for træning vi ser altså en skævvridning væk fra pleje

ikke er gennemskuelig og ikke er rimelig når der er ubegrænset adgang til medicin men stærke begrænsninger

den anden del så ser vi det her forhold

det vil ruste os bedre til at forhandle med industrien og dermed undgå at betale overpris det fremhæves meget ofte i debatten at vi ofte betaler i dyre domme for medicin som stort set ikke har nogen ny effekt eller måske slet ikke har nogen ny effekt men det kræver som sagt at vi selv har eksperter til rådighed som kan se industriens dokumentation efter i sømmene

inddrog vores egen sundhedssektor i at generere viden selv ved at lave protokollerede forsøg

industrien sagde vi ville få

de store spørgsmål til begge beslutningsforslag som jeg synes vi mangler svar på er hvornår er effekten så for lille til at den er værd at betale for og hvem er det der konkret skal træffe beslutningen

at etik jo ikke

til et objektivt parameter

i alternativets beslutningsforslag at vi skal vægte etik effekt

det er det vi bliver nødt til at blive klogere på

vi kan komme videre så synes jeg også det er værd at spørge om det er rimeligt at der kan være patienter som kunne have gavn eller som potentielt kunne

ved industrien derfor synes jeg også

at nævne andre veje for eksempel beskatningen for eksempel patentsystemet som kunne være mulige løsninger det vil vi meget gerne diskutere videre jeg noterer mig at

igangsat et spor i regionsaftalen

det ved jeg ikke ministeren fremhævede

at man har sat et spor i gang i nordisk regi det synes jeg også er meget interessant

det norske prioriteringsinstitut

i hvert fald selv meget frem til for at blive klogere på hvordan

alle andre der interesserer sig for sundhed vi diskuterer det ikke vildt og blodigt men i hvert fald intenst

er i gang i enhedslisten så er det for tidligt for os at konkludere

til en model for hvordan vi håndterer den udfordring som begge forslag adresserer og som jeg er fuldstændig enig i at vi skal

en

og ordføreren nævner både england og og norge og der

i norge som er meget interessante nemlig at man i første omgang har gjort et stort stykke arbejde for at tage diskussionen om de prioriteringer der allerede foregår i dag med konsekvenser for borgere som vi ikke ser

en offentlig åben debat om

midlerne skal bruges og det synes jeg

antaget

at danskerne er blandt de mennesker i verden der betaler de allerhøjeste skatter og afgifter og vi er et af de lande med flest offentligt ansatte

har en betydelig og dokumenteret virkning for overlevelse og livskvalitet ligesom der

vi ønsker ikke at prisen skal være en afgørende faktor for at afvise ny medicin som faglige argumenter taler positivt for

vi skal sætte ind er ved at afbureaukratisere vi skal afskaffe dobbeltregistrering afskaffe registrering som ingen bruger til noget udarbejde mere hensigtsmæssige arbejdsgange konkurrenceudsætte og benytte private leverandører proaktivt og ikke kun som nødløsninger vi vil kunne hente mange penge på disse initiativer og det vil hverken koste nogle livet førligheden eller livskvaliteten som disse to forslag er fremstillet vil alternativets forslag b seks betyde endnu en offentlig institution med yderligere offentlige udgifter til administrationen liberal alliance vil hellere bruge pengene på patienter end på administration sfs forslag b nitten

det kunne umiddelbart lyde som effektivisering og jeg vil da ikke udelukke at man på sigt kunne overveje om nogle instanser med fordel kunne slås sammen

lægger op til at sammenlægningen af de eksisterende organer i et nyt prioriteringsinstitut skal godkende ny medicin men ministeren oplyser at ingen af disse eksisterende organer må godkende ny medicin altså de organer som er med i

beslutningsforslaget hvis

udelukke at der muligvis kan være noget effektivisering i sådan et

derudover kan jeg også se at den analyse som

vil indeholde overvejelser om logistik indkøb patientinddragelse og internationale erfaringer fra norge og sverige

af det arbejde og liberal alliance er derfor enig med regeringen i at afvente anbefalingerne fra de planlagte analyser af den fremtidige håndtering af området hvis ikke et fælles nordisk samarbejde allerede er med i den planlagte analyse

det vil gøre medicinvolumen større og dermed gøre os til en stærkere forhandlingspart over for medicinalvirksomheder og andre interessenter

for øget parallelimport af originale produkter et estimat fra parallelimportørforeningen af lægemidler anslår at hvis andelen af parallelimporteret medicin på hospitalsmarkedet lå på niveau med apotekernes ville samfundet spare et stort trecifret millionbeløb om året på den patentbeskyttede medicin

er mange andre og langt bedre muligheder for at håndtere stigende medicinudgifter end oprettelsen af et dyrt og bøvlet prioriteringsinstitut

at spare på medicin var jeg ved at sige

men hvordan stiller

medicin som viser sig at have

effekt og som samtidig er

mennesker til

men vores vigtigste udfordring med prioritering er ikke bare at vi mangler prioritering men to ting vi har brug for 1 gennemsigtighed og 2 viden det er lidt noget sludder at sige at man ikke vil prioritere eller at man ikke vil sætte pris på liv for det gør vi hver dag i vores sundhedsvæsen men det sker i høj grad bag lukkede døre for hvem eller hvilke principper står bag at der bliver fyret sygeplejersker på afdelingerne måske kunne vi faktisk redde flere liv ved at bruge lidt flere penge på sygeplejersker og lidt

på medicin det har vi brug for at blive klogere på det vil vi i radikale venstre gerne gå forrest for at vi bliver vi mener at der er brug for en gennemsigtig faglig og involverende model for prioritering på sundhedsområdet for det første skal regionerne medtage økonomiske omkostninger i vurderingen af nye behandlinger og ny medicin det arbejder de radikale regionsrådsmedlemmer for og det håber jeg kan samle et bredt flertal på næste generalforsamling for det andet har vi brug for mere viden i radikale venstre kunne vi godt tænke os et uafhængigt videncenter som har til opgave at foretage medicinteknologiske vurderinger både af medicin som vi i dag kender det fra kris og rads men også af virkningen af behandlinger bredt set sådan som dansk folkeparti også var inde på det kunne være

for det tredje har vi brug for gennemsigtighed i de beslutninger som vi prioriterer efter vi ønsker et nationalt råd med interesseorganisationer lægmænd og politisk udpegede medlemmer som skal diskutere og indstille de overordnede principper for prioritering vi mangler simpelt hen en kvalificeret debat om hvilke principper vi skal prioritere på baggrund af lige nu er vores system lidt af et mørkekammer hvor ingen almindelig borger kan gennemskue endsige følge med i hvilke beslutninger der tages på hvilket grundlag

komme den usikkerhed og mistillid til livs skal alle vurderinger være åbne for offentligheden vi har kigget på de to beslutningsforslag som begge peger i retning af et prioriteringsinstitut

henter inspiration fra andre lande og vi kan godt lide at sfs

ligesom også bygger videre på de eksisterende organer kris og rads men i mine øjne er begge beslutningsforslag noget ufærdige de er ikke konkrete og de mangler hvad der for os radikale er det vigtigste

en stærk folkelig og offentlig forankring af principperne jeg synes måske også det bærer en lille smule præg af at der er gået sport i den fra alternativets og sfs

beslutningsforslag jeg vil hellere prøve om vi kan skabe resultater ved at samle et bredt flertal i folketinget om at arbejde videre for viden bag og gennemsigtighed

har gjort ondt for en stor del af sundhedsvæsenets udgifter går til personale til personale og når der nu skal spares

i forvejen løber stærkt bliver sat til at spurte tiden med den enkelte patient bliver reduceret og risikoen for fejl bliver markant forhøjet de voldsomme sparerunder har været relateret både til den meraktivitet vi oplever på hospitalerne men bestemt også de stigende medicinpriser som er omdrejningspunktet for debatten i dag som regionsrådsmedlem har jeg bandet ad folketingspolitikere for ikke at tage det her problem seriøst

men regionsrådspolitikerne efterspørger i den grad løsninger fra christiansborg og

og patienterne i stikken hvis vi ikke tager ansvaret på vores skuldre

hvor vi må lade den sidste sygeplejerske udlevere af det massive

i

at fyre læger og sygeplejersker så koster det også liv

dag er ubeskrivelig stor

har det også konsekvenser når vi sparer på læger og sygeplejersker i det konservative folkeparti er vi ikke bange for at sige det klart og tydeligt ja

medicinen fremover og også mere end vi gør i dag

om medicinens effekt står mål med prisen

knappe ressourcer er en af vores største opgaver og medicinområdet

jeg kommer fra en lille jysk landsby

og der skulle etableres en svingbane for at nedbringe risikoen for ulykker og dødsfald

at man var nødt til at anvende ressourcerne der hvor det var mest hensigtsmæssigt

der var mere behov for det end lige på vores landevej set fra et lokalt perspektiv var det hamrende uretfærdigt

når ulykken ramte for det skete jo

at prioritere hvor man skal lave trafikregulering fordi det har konsekvenser når man vælger et sted fra

medicinforbruget vi skal turde tale om det her selv om

det kan være upopulært

forstår jeg udmærket hvis i her i salen forventer at jeg nu vil give en helhjertet opbakning til de her to beslutningsforslag men det kommer ikke til at ske

nemlig mere prioritering men fordi vi er uenige i

at et prioriteringsinstitut

bred politisk opbakning han sagde og jeg citerer

hvis der er bred politisk opbakning

det her i udvalget og jeg er også glad for de tilkendegivelser

sundheds og ældreministeren er kommet med i forhold til det arbejde der allerede

jeg synes i virkeligheden at fru stine brix og fru lotte rod sagde det meget rigtigt heroppefra

at debatten ikke skal stoppe her men meget gerne skal fortsætte og at det selvfølgelig ikke handler om at komme først men om at komme længst så vi ser frem

debat det er rigtigt at jeg var på

møde med lars vorland som er direktør for det norske prioriteringsinstitut

samme møde fortælle at i norge har man sparet to milliard kroner ved

man så brugt andre steder i sundhedsvæsenet

jo nogle af de ting som vi synes er en stor inspiration i forhold til hvor vi står i danmark i dag og hvor vi skal hen

er der rigtig rigtig meget brug for jeg ser det ikke som et enten eller men et både og jeg kunne godt tænke mig lige at adressere det ministeren sagde i starten

som handlede om at der jo ikke i lovgivningen er noget i vejen for at man kigger på pris når vi taler indkøb af dyr sygehusmedicin

ikke tager til efterretning ude på vores hospitalsafdelinger og ude i administrationerne i regionerne som

når der skal indkøbes dyr medicin

medicinudgifter er faktisk et af de få områder hvor der ikke sættes spørgsmålstegn ved forholdet mellem hvilken effekt udgifterne har i forhold til omkostningerne omkostningerne og det er dén debat som vi i regionerne ønsker at rejse

er i hvert fald et behov i regionerne jeg ved ikke om man ikke

man har den selvforvaltningsret som

noget som vi må tage i den efterfølgende drøftelse

en kort bemærkning i forhold til det med tilskudsmedicinen for det er rigtigt nok

tilskudsmedicinen er faldet men der er stor forskel på tilskudsmedicin

apoteksmedicin og så den dyre sygehusmedicin for den dyre sygehusmedicin

celler fra mennesker og dyr og den er rigtig svær at kopiere så når et patent udløber

det meget svært for et konkurrerende firma

at lave et produkt som er en billig kopi hvorimod det er meget nemt på tilskudsområdet fordi det handler om kemiske stoffer så

på den nødvendige måde der er tale om to meget forskellige ting så jeg forventer sådan set ikke at vi vil se samme

sygehusmedicin som vi har set i tilskudsmedicin og det synes jeg vi skal være opmærksomme på

som vi foreslår består af fagfolk og almindelige borgere som kan hjælpe med at sikre en mere gennemsigtig prioritering og en demokratisk fordeling af de knappe ressourcer som vi har i sundhedsvæsenet

vi foreslår lidt i stil med sfs forslag men dog med

få forskelle at at kris rads

organ nu har vi haft debatten i dag og af nogle af nogle af indlæggene kunne man næsten få den tanke at der ikke allerede foregår en prioritering i sundhedsvæsenet at sundhedsvæsenet

ligesom ekstraordinært har ubegrænsede midler

hænger det jo naturligvis ikke sammen men det er jo med prioritering i sundhedsvæsenet lidt som med månens bagside vi kan ikke se den men hvis vi tænker os rigtig godt om

den er der lige så vel som vi godt ved at der foregår prioriteringer hver dag på vores hospitalsafdelinger ressourcerne i sundhedsvæsenet

begrænsede og det vil de fortsat være og derfor er prioritering ikke en mulighed men et vilkår

der bruges enormt mange ressourcer på medicin og behandlingsformer i dag som er meget dyrere end

i forvejen men som i mange tilfælde slet ikke har en effekt på langt størstedelen af patienterne

den medicin som vi i alternativet gerne vil adressere i forhold til at spørge

vi skal bruge rigtig mange af vores udgifter i modsætning til stort set alle andre lande vi normalt sammenligner os med vi har været inde på det tidligere

norge sverige tyskland england

som korea canada og australien vil vi altså i danmark ikke kigge på relationen mellem pris

indkøbe ny og dyr sygehusmedicin og det mærker de jo hver dag konsekvenserne af ude på vores hospitalsafdelinger fordi de galoperende udgifter til dyr medicin

budgetterne vi har flere år i træk set at man har måttet genåbne budgetterne midt på året

udsat for en genåbning af budgettet for to tusind og femten netop på grund af stigende medicinudgifter der hvor vi så kommer til at spare er

personale og de varme

til besparelser på akutberedskabet og lægebiler så der bliver længere ud til den borger

nordjylland at man har sparet på akutberedskabet

åbenlyst uden for de her mure men inden for murene kan man godt blive lidt i tvivl om det er gået op for os hvor alvorligt det egentlig står til jeg synes debatten i dag har

om vi er enige om hvordan vi så kommer

af anbefalinger og input fra fagaktørerne og dem der arbejder ude på vores hospitalsafdelinger

relationen mellem pris og effekt når vi snakker dyr medicin og at vi tør tale om prioriteringer og indtil nu har der jo været en massiv

at ville tale om det på christiansborg og jeg håber at den her debat i hvert fald er anledning til at vi får startet den nødvendige debat op jeg har allerede nævnt nogle af konsekvenserne

er det sådan at der har været

og sige at når vi ikke vil prioritere i den dyre medicin

og de patienter som ikke har de

bliver prioriteret fra det synes vi hverken er en demokratisk eller gennemsigtig praksis og det

forhandle prisen på dyr medicin ned med medicinalindustrien så når nogle nogle af ordførerne lige om lidt

vil spørge mig hvem der skal undvære medicin i fremtiden

sige at det netop er prioriteringsinstituttets opgave at komme med anbefalinger til hvad der skal indkøbes og hvad der ikke skal indkøbes men jeg kunne jo også passende returnere spørgsmålet for der foregår allerede en prioritering i dag og den rammer patienterne ekstra hårdt andre steder i systemet den prioritering er bare

skal det fortsat være de mennesker der bor i yderområderne af danmark og

på grund af overbelægning

være den patient der sidder og venter forgæves på læger og sygeplejersker fordi man har skåret

til patienterne eller er det den patient der

behandling hvilket også er tilfældet i dag

det eneste etisk ansvarlige og forsvarlige som vi som politikere kan gøre i et samfund hvor ønskerne og behovene overstiger ressourcerne

hvad prioriterer vi til hvad vælger vi til og hvad vælger vi fra det er etisk forsvarligt over for både vores patienter og vores sundhedspersonale

og har fået skudt i

mellem pris og effekt når man snakker dyr medicin men etik handler jo ikke om at vi kan give alle det de gerne vil have ja det kunne det jo handle om hvis der var ubegrænsede ressourcer men vi lever i et samfund hvor der ikke er ubegrænsede ressourcer

dyr medicin så mister vi to kvalitetsjusterede leveår to andre steder i systemet så det forhold er altså

netop fordi prioriteringerne

så når vi mister leveår andre steder i systemet

det typisk som resultat af nedskæringer på grund af de dyre medicinpriser steen werner hansen direktør for kris

at vi ikke kan komme uden om prisen

et spørgsmål om hvornår og hvilken model

sagde han for ikke så lang tid siden

lars vorland faktisk også nævnte på det møde vi havde med ham tidligere på efteråret

et præparat som havde en livsforlængende effekt men som var meget tvivlsom en livsforlængende effekt der gav meget kort ekstra levetid

man valgt at sige nej til i norge det at man sagde nej til det betød at man kunne redde seks leveår andre steder i systemet så den her relation med

det her specifikke præparat

jeg talte med steen werner hansen fra kris

cystisk fibrose patienter hvor vi også i høj grad diskuterede

interessante er her at orkambi kan give en forbedret lungekapacitet til nogle få patienter med cystisk fibrose på to procent men det der ikke bliver nævnt og som lægerne ved er at man

som patient kan mærke forbedringen så nogle gange

debatten om prioriteringsinstituttet handler

køber vi ny medicin og ellers er der ikke noget for

jensen som er centerdirektør på finsencentret på rigshospitalet siger sådan her og nu citerer jeg problemet er ikke at

medicinen er for dyr hvis den er bedre for patienten problemet er at vi ikke ved om den er bedre og at den i mange tilfælde ikke er det det bliver sagt med høj stemmeføring at vi skal have råd til ny medicin vi er et rigt samfund men man glemmer bare

at valget ikke står imellem ny medicin eller ingen behandling det er ny medicin eller gammel medicin og hvis der kun er en lille marginal effekt på den nye medicin og udgiften på den måske er en halv million kroner per år så er det virkelig en diskussion at tage citat

meget rammende for der hvor vi står i alternativet det er vores pointe sagt

det har altid været nødvendigt at prioritere det jeg nævnt når mulighederne overstiger de ressourcemæssige rammer derfor er prioritering ikke en mulighed det er et vilkår og det bør det altså også være med hensyn til medicin derfor kan alternativet heller ikke umiddelbart støtte

vil medtage pris som en parameter

indkøb af dyr sygehusmedicin

virkeligheden i sundhedsvæsenet er sådan at knaphed er et vilkår og det vilkår kan man jo mildne ved at tilføre penge det har regeringen

medicinudgifter det vil vi gerne kvittere for spørgsmålet er bare hvad så med 2017

langtidsholdbar model

ordførernes holdninger til beslutningsforslaget her i dag ændrer jo ikke ved at danmark trænger til et prioriteringsinstitut eller i hvert fald en model for hvordan vi kommer til at prioritere i

den dyre medicin for det første vil det give en bedre fordeling af ressourcerne i sundhedsvæsenet for det andet vil det øge gennemsigtigheden i sundhedsvæsenet for det tredje fordi i en situation hvor vi ikke har ubegrænsede ressourcer er etisk forsvarligt over for patienter og personale at vi lægger klart frem hvad vi vælger til og fra og for det fjerde

et prioriteringsinstitut hvor der må skeles til pris gøre det muligt at forhandle om prisen med medicinalindustrien derfor ærgrer

at der ikke er større lydhørhed over for prioriteringsinstituttet men jeg er glad for at så mange ordførere har besluttet at de gerne vil arbejde videre med det her område så løber tiden ud kan

lægges ud til et organ hvor man har de rette både lægefaglige sundhedsøkonomiske og etiske kompetencer til at træffe

til det andet vil jeg sige

i det brede perspektiv skal have adgang til den medicin som

som et afgørende parameter

meget tit når vi ser publikationer fra

men også af lægmænd det vil sige ganske almindelige borgere

det handler om at vi skal have repræsenteret den ganske almindelige

have en uddannelse i etik eller teologi for den sags skyld som mange har i

mange kopipræparater fordi de er så svære at lave

når en virksomhed først har udviklet et præparat på det område

det ikke så tit at vi ser konkurrerende medicinalvirksomheder komme med med lignende præparater en anden ting som jeg kan lufte her på talerstolen er

krav til medicinalindustrien hvis de kommer og vil sælge os et produkt

taget i brug og så kan det være man skal tilbage og forhandle igen

så handler det jo ikke om at man enten får en behandling eller

slet ikke får nogen behandling det handler om skal vi købe den nye medicin som har en meget lille

eller skal vi holde os til det vi allerede har nu

af originalprodukter der er ikke tale om kopimedicin der er ikke tale om produkter

masser af dyr kræftmedicin

kræft gigt og sklerose som udgør en meget stor andel af de samlede lægemiddeludgifter

patientorganisationer

glad for at ordføreren siger at danske patienter altså dem som ordføreren siger også er en del af det danske sundhedsvæsen siger nej tak til et prioriteringsinstitut

med de biologiske præparater som er meget dyre er det ikke korrekt at amgros alene på ét præparat

faktisk sparer to hundrede million

at spare på dem og det gælder også for dem der skal igennem lange behandlingsforløb for eksempel for kræft eller

med heftige bivirkninger de skal alle sammen have den nødvendige pleje og behandling og selvfølgelig også den nødvendige medicin men netop medicinen koster samfundet flere og flere penge der udvikles nemlig stadig bedre og mere effektive behandlingsmetoder som også er dyrere og mere komplicerede og godt for det her i landet bliver der ikke taget hensyn til pris på sygehusmedicin der bliver taget

på effekten af medicinen for at vurdere om den skal bruges derfor forventes det også at udgifterne til medicin på sygehusene igen i år stiger ligesom de i øvrigt

forinden det bliver samtidig sværere og sværere at gennemskue om den ene eller den anden type medicin fra den ene eller den anden fabrikant er den mest effektive

har medicinalindustrien fået ekstremt meget indflydelse og det er nærmest kommet til monopollignende

tilstande på en række områder salgsprisen på medicin har ofte intet at gøre med produktions eller for den sags skyld

det er lige præcis her vi skal sætte ind for på dette livsvigtige område er det afgørende at vi ikke lader kommercielle interesser overstige samfundets interesser og patienternes tryghed vi må og skal sætte en stopper for overdreven overbetaling af medicinalindustrien

hvis al ny behandling fremover skal have en pris der går lige til smertegrænsen af samfundets betalingsvilje

så er der ikke råd til andet sundhed er vigtigt for os

også derfor det er utrolig svært for os politikere at sige nej når vi hører historier om syge mennesker

have mulighed for at modtage den ene eller den anden

andet lægemiddel specielt når sundhedsmyndighederne har godkendt markedsføring af produktet det betyder også at der desværre nogle gange bliver brugt ufattelig mange penge på medicin

med rette spørge sig selv om effekten er den rigtige og man må

her vi får mest sundhed for pengene det er virkeligheden ude på sygehusene alt imens fagligt personale bliver fyret og der bliver sparet på velafprøvede og billigere behandlinger

er de tvunget til at bruge de nye kostbare behandlingsmetoder ny hospitalsmedicin som ikke altid har den dokumenterede effekt som måske modsvarer den højere pris i forhold til det produkt man brugte i går det bliver nemt skruen uden ende også fordi det er meget svært at se hvornår skruen stopper i sf vil vi derfor gerne have mere synlighed og direkte prioritering af medicin så man både ser på pris og effekt inden man beslutter

der skal tages i brug det er derfor vi har behov for et uafhængigt prioriteringsinstitut hvor vi samler

fagligheden som er derude i forvejen prioriteringsinstituttet skal lave analyser som

og på den måde rådgiver politikere og sundhedsmyndigheder så vi får mest mulig sundhed for pengene og så vi står stærkere når vi skal forhandle med medicinalvirksomhederne det kan man for eksempel gøre ved at sammenlægge det der i folkemunde hedder kris rads amgros og

for ibrugtagning af sygehusmedicin kris og rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin rads og regionernes

amgros og endelig irf som institut for rationel farmakoterapi

det tekniske kræver selvfølgelig grundige overvejelse og det er også derfor at det er vigtigt at samle ekspertisen færre steder end dag jeg

man ikke nødvendigvis vil prioritere jeg tror de to ting hænger sammen

man både kan effektivisere ved at samle nogle af de her instanser

som i sidste ende får nogle bedre produkter stillet til rådighed og vi kan behandle flere borgere som rent faktisk har behov for

ikke bare mekaniske analyser der afgør om mennesker skal behandles og vi skal også have en model som selvfølgelig afspejler den markedssituation vi har i danmark hvor vi har en stor og stærk medicinalindustri som også har interesse i at markedsføre deres produkter ja selvfølgelig

set også godt for den danske samfundsøkonomi men det skal selvfølgelig ske på en sådan måde

sikrer sig at kvaliteten er i højsædet men det er også derfor

vi skal blive bedre til at prioritere

beløb for måske tvivlsomme produkter det kan vi ikke være bekendt over for de borgere der som

ikke får den nødvendige behandling og virkeligheden er jo desværre at vi langtfra har råd til det hele det hører vi fra sygeplejersker fra læger og fra ledelser på landets sygehuse der hver dag forsøger at få de stramme budgetter til at gå op i en højere enhed de lider blandt andet på grund af den manglende politiske prioritering og fordi christiansborg ikke tør forholde sig til prioritering det er med til at forringe vilkårene for mange patientgrupper især svage grupper som ældre medicinske eller kirurgiske patienter som ikke nødvendigvis har adgang til det store mediehav som i sidste ende måske faktisk kan gøre at man får

vigtigt at få en enkelt ting på det rene for sagen er jo ikke den at vi nu

prioritere for prioriteringens egen skyld

overalt i sundhedsvæsenet udgifterne til medicin er bare ikke en del af den prioritering det er på en eller enden måde beskyttet lidt fra den politiske side

også en diskussion som er ekstremt vigtig og derfor er prioriteringsinstituttet for os i sf

det er for alt i verden afgørende at vi får sat en stopper for

det skylder vi i den grad borgerne for i sidste ende er det deres penge som ender i hænderne på de store medicinalproducenter

have fået endnu mere og bedre behandling til langt flere danskere

nødt til at få hovedet ud af busken og forholde os til at vi også må tage et ansvar i den prioritering som allerede foregår i sundhedsvæsenet så vil jeg bare slutte af her med et par kommentarer

de bemærkninger der er faldet under debatten

ministeren måske slap lidt let om ved

gerne kvittere for at ministeren trods alt forholder sig til at der er nogle udfordringer på området og det mener

alle ordførerne i dag der er en anerkendelse af at vi har et problem i sundhedsvæsenet

forholde os til at vi er nødt til at tage diskussionen

har taget en dialog nu i de nordiske lande så må vi se hvad det udmønter sig i

taget fat på det med regionsaftalen som man indgik i august måned

jeg havde ønsket at vi i endnu højere grad

men jeg lyttede mig også til at ministeren er indstillet på at tage de politiske drøftelser når arbejdet med regionerne er afsluttet i løbet af det næste års tid og det vil

at tage stilling til det det må man jo så respektere men jeg bed mærke i at de trods alt ønsker

afgive en beretning eller en betænkning og det arbejde vil

indgå i jeg tror der kan være en bred interesse i at lave en betænkning eller en beretning som

kommentarer jeg vil bare dykke ned i i et par enkelte jeg vil gerne kvittere for den ros der kom fra enhedslisten

behovet for en debat jeg jeg tror det er en nødvendig debat og det mener jeg

set også var det som enhedslistens ordfører var inde på

måske er det vores fælles regionsfortid

belaster os men jeg vil gerne kvittere

den enkelte hospitalsledelse eller regionspolitikerne og derfor er det måske et meget godt eksempel på at

at der er et problem vi er nødt til at forholde os til

indgå i de konkrete diskussioner

en fælles tekst

de konstruktive løsninger vi kan se frem til i fællesskab når vi skal behandle forslaget videre

vi ender med at forskelsbehandle folk afhængigt af om de har ressourcerne til at slå i bordet over for lægerne afhængigt af om den enkelte afdelings

i slutningen af måneden det mener jeg

at ansvaret i høj grad skal ligge på vores skuldre herinde på christiansborg hvis ikke vi foretager prioriteringen

så jeg mener faktisk at vi er nødt til netop at foretage en prioritering og så skal

være de produkter der har den mindste effekt som vi frasorterer

kenneth kristensen berth for at give en begrundelse for

under tredje behandling af l ni og tyve fik vi aflivet en af de myter som japartierne har turneret rundt med nemlig at nejpartiernes plan om en tilvalgsordning i begrænset form ikke var mulig at gennemføre udenrigsministeren bekræftede ved den lejlighed justitsministerens svar på spørgsmål en og tyve hvoraf det fremgår at der bestemt er mulighed for at nøjes med at afgive suverænitet

europol i dag skal vi så diskutere en af de andre myter som japartierne har lanceret op til afstemningen den tredje december nemlig den såkaldte garanti fra socialdemokratiet venstre og konservative om

asyl og udlændingepolitikken ikke kan overgives til eu uden gennem en separat folkeafstemning regeringen har udfoldet store anstrengelser for at forsøge at få denne garanti til at fremstå robust man har endda begivet sig ud i mærkværdigheder som at

tekniske ændringsforslag til lovforslaget for derved at kunne få et alibi for at skrive fristil om den her såkaldte garanti men som det er de fleste der har læst på jurastudiet bekendt så kan lovbemærkninger hverken betragtes som bindende eller forpligtende for lovgiver derfor er det også så besynderligt at regeringen og to af japartierne har haft sådan et hus med at få skrevet deres musketered ind i forslaget når det nu alligevel ikke har nogen betydning

som det gør i dag det kan jo være at venstre er på størrelse med de konservative i dag og at socialdemokratiet er på størrelse med alternativet vi ved det ikke og så er sådan en garanti jo heller ikke meget værd derfor bliver man nødt til at fæstne sig ved det principielle nemlig juraen og juraen er sådan set enkel nemlig at et folketingsflertal efter et ja den tredje december har adgang til at skibe hele eller dele af danmarks asyl og udlændingepolitik til eu men jeg ser frem til debatten i dag som forhåbentlig vil give danskerne en større klarhed over hvad det egentlig er for en bemyndigelse man udstyrer et almindeligt flertal i folketinget med i tilfælde af et ja

som bestemt ikke har været fraværende i debatten først må jeg endnu en gang gøre det klart at det er forkert at retsforbeholdet ophæves ved et ja den tredje december det er ikke tilfældet retsforbeholdet omdannes derimod til en tilvalgsordning med tilvalgsordningen vil vi i modsætning til i dag selv kunne vælge om vi vil deltage i en retsakt på ria området eller ej retsforbeholdet består men i en smartere udgave der gør det muligt for danmark at håndplukke præcis de ting vi har en interesse i på den måde bliver det muligt at fortsætte i europol og samtidig stå uden for eus samarbejde om asyl og

danmarks fremadrettede muligheder

danske udlændingepolitik fortsat skal fastlægges i danmark det svar kan ikke komme bag på

at den danske udlændingepolitik fortsat skal fastlægges i danmark det har vi sagt igen og igen senest i sidste uge da udenrigsministeren her fra talerstolen redegjorde for det ændringsforslag som han har stillet til forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning der blev vedtaget i torsdags her blev det endnu en gang slået fast at afstemningen den tredje december ikke handler om asyl og indvandring det blev også gentaget at et eventuelt fremtidigt tilvalg af retsakter på asyl og indvandringsområdet forudsætter enighed blandt aftalepartierne og det blev slået fast at venstre socialdemokraterne og det konservative folkeparti ikke vil ophæve deres veto

først er holdt en folkeafstemning om spørgsmålet udfaldet af en sådan folkeafstemning vil naturligvis blive respekteret så er den ikke længere danmarks muligheder for at føre en selvstændig asyl udlændinge og flygtningepolitik ændrer sig ikke ved et ja til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning et ja vil til gengæld betyde at vi som det eneste land i eu ud over storbritannien og irland frit kan vælge hvilke dele af det retlige samarbejde vi vil være med i og samtidig stå uden for den fælles asyl og udlændingepolitik det synes regeringen og et bredt flertal i folketinget er den bedste løsning for danmark det er besynderligt at dansk folkeparti som ofte argumenterer for at danmark skal gøre som storbritannien i eu ikke ønsker den britiske ordning en ordning som de eu skeptiske briter ellers er glade for og benytter sig af

lad mig så minde om at vi har gjort det klart hvad man får hvis man stemmer ja den tredje december omvendt forekommer det mig uklart hvad man får hvis man stemmer nej for fjorten dage siden havde vi første behandling af dansk folkepartis beslutningsforslag der vil pålægge regeringen at optage forhandlinger om en parallelaftale om europol jeg kan i dag sige det samme som jeg sagde der en parallelaftale er ikke en god løsning for danmark og dansk folkeparti glemmer at man ikke kan bede om en parallelaftale

noget der ikke eksisterer endnu dansk folkeparti har da også erkendt at en parallelaftale måske ikke er så let at få som man ellers gerne vil give indtryk af så plan b for europol er en ny folkeafstemning for kun at tilvælge europol men det kan man ikke schengensamarbejdet følger nemlig automatisk med og det er svært for ikke at sige umuligt for andre end nejsiden at forestille sig at alt dette vil kunne være på plads inden danmark må træde ud af europol når den ny forordning vedtages til næste år et ja den tredje december er den eneste garanti der kan gives for at danmark bliver fuldgyldigt medlem af europol men afstemningen handler ikke kun om det vi ønsker også at tilvælge to og tyve retsakter der blandt andet har betydning for danske virksomheders konkurrenceevne og forbrugernes tryghed jeg har endnu til

et eneste argument imod at vi skal være med på disse områder forestiller dansk folkeparti sig at vi så også

en parallelaftale om for eksempel kontosikringsforordningen og småkravsforordningen og hvad med konkursforordningen som vi allerede har fået nej til at få en parallelaftale

tredje december ikke ændrer på danmarks muligheder for at føre en selvstændig asyl og indvandringspolitik men et ja den tredje december vil give danmark frit valg på området for retlige

ved at vores udlændinge og asylpolitik fastlægges herhjemme

så er udlændinge og asylpolitik ikke en del af det som vi stemmer om den tredje december vi diskuterer gerne udlændinge og integrationspolitik også her i folketinget men det har bare intet med afstemningen den tredje december at gøre det står i aftalen det står i lovbemærkningerne og det er socialdemokratiets klare holdning i al stilfærdighed må jeg bemærke at det efterhånden også burde være gået ind hos selv

fået det samme klare svar som jeg også vil give her i dag på spørgsmålet danmark vil fremover fuldstændig selvstændigt kunne føre vores egen udlændinge og asylpolitik det ændres der ikke ved efter

de ord vil jeg gerne læse et vedtagelse op på vegne af socialdemokratiet venstre radikale venstre og det konservative folkeparti

folketinget noterer sig at venstre det konservative folkeparti socialdemokraterne radikale venstre og socialistisk folkeparti den tiende december to tusind og fjorten indgik den politiske aftale om danmark i europol det fremgår af punkt tre i aftalen at den danske udlændingepolitik fortsat skal fastlægges i danmark det fremgår endvidere af punkt fem i aftalen at fremtidige tilvalg af retsakter om asyl og indvandring forudsætter enighed blandt aftalepartierne folketinget noterer sig endvidere at det fremgår af bemærkningerne til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning at venstre socialdemokraterne og det konservative folkeparti har tilkendegivet at det er en forudsætning for

jævnfør den politiske aftales punkt fem at der afholdes folkeafstemning forud for sådan en beslutning konsekvensen heraf

drømmer om at dansk folkeparti vil overtage hele folketinget men historisk er der jo intet der peger på at det går den vej vi har et stærkt demokrati i danmark et demokrati som vi hylder

i forhold til at sikre at sådanne aftaler

til ordførerens intellekt det glæder mig i virkeligheden

jeg tror også at vi trods alt kan nå så langt som til at blive enige om at

i hvert fald er noget andet end et forbehold

en stor mistillid til at den nuværende regering

kompetence på asyl og udlændingeområdet til eu

som vi dybest set ikke kan vide noget om vi aner ikke hvordan

fremadrettet og problemet her er jo at når man først har afgivet suverænitet på eu området så kan man ikke få den

tilbage igen men jeg synes også det virker som om der

der er nogle japartier der vil have at

ikke vil forpligte sig til noget som helst

måske en lille smule vanskeligt helt præcis at finde ud af hvad det egentlig er man stiller borgerne i udsigt

hvis man læser den oprindelige aftale der lå til grund for afstemningen som vi skal til

for forhold der berører asyl og indvandringspolitikken

vedtages på et andet grundlag end artikel otte og halvfjerds og ni og halvfjerds gælder den her politiske garanti ikke hvis det er tilfældet det er jo interessant al den stund

kommissionen har varslet at dublinforordningen vil blive sammenkædet med den permanente omfordelingsmekanisme af asylsøgere

iii forordningen og eurodac forordningen tilvalg af disse retsakter vil ikke være omfattet af v s og kf’s forudsætning om afholdelse af folkeafstemning efter overgangen til tilvalgsordningen

tilvalg af nye retsakter som går væsentligt videre end hvad formålet med

forordningen og eurodac forordningen i dag indebærer vil være omfattet af forudsætningen

så er spørgsmålet jo hvad ordet væsentligt dækker over

betyde hvad som helst men det er da lidt pudsigt at aftalepartierne har fundet anledning til at lave en undtagelse for så vidt angår løftet om en tilvalgsordning når det handler om dublinforordningen og schengen hvor aftalepartierne i øvrigt skriver det samme dog uden den her tilføjelse om væsentligt videre

indsmugle elementer af en fælles indvandrings og asylpolitik uden at løftet om folkeafstemninger aktiveres

det er jo altså ikke fuldstændig uvæsentligt hvad regeringen forpligter danmark på

europa alene i år og det er jo et temmelig højt tal må man sige

at eus hotspots rent faktisk begyndte

asylsøgerne i stedet for at ansøge om asyl i de enkelte lande så søgte om asyl gennem hotspots ville det jo blive et meget meget stort

at det vi i virkeligheden står over for her

en overlevelseskamp hvor vi sætter vores velfærd kultur og ja hele samfundet på spil med den masseindvandring som vi har været vidne til i de sidste måneder og som jo er blevet forværret som følge af den lavine som angela merkel satte i gang da hun åbnede tysklands

virkeligheden hele europas porte på vid gab for

risikere at blive et enormt pres på danmark

vil have sikkerhed for at der ikke bliver ført fælles asyl og udlændingepolitik uden at de igen er blevet hørt ved en folkeafstemning så er det sikreste at stemme nej den tredje december

asyl og udlændingepolitikken så kunne regeringen jo blot have udskrevet en folkeafstemning om alene at afgive suverænitet på europol og de to og tyve retsakter så

ikke behøvet den her diskussion

vil jeg fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at den i tilfælde af et ja givne garanti for en folkeafstemning forud for afgivelse af suverænitet på det asyl og udlændingepolitiske område

årsagen til at vi mener at det er vigtigt at danmark fortsætter i europol også efter et nej den tredje december

anvist de her to farbare veje for at sikre det uden

muligheden for at afgive suverænitet overlades til et tilfældigt flertal

i ens måde at udtrykke sig på altså nu siger herre holger k nielsen selv at jeg er en grammofonplade der

og jeg må sige at jeg foretrækker at være en grammofonplade frem for at være noget der

så skal der en folkeafstemning til dansk folkeparti er

klar over at såfremt det bliver et ja den tredje december og det ser det jo heldigvis ud til at det gør vil det i al evighed kræve en accept fra samtlige japartier

kunne sende asylpolitikken til eu så når venstre garanterer

venstre kræve en folkeafstemning jamen så har vi jo dermed en garanti

samme argument herunder socialdemokratiet og de konservative

så meget op i det her spørgsmål ville det jo være noget nemmere for dansk folkeparti at komme over i

så ville de også have en vetoret det jeg derimod er mere bekymret over

er den måde dansk folkeparti spreder spreder frygt og usikkerhed om

og i særdeleshed den usikkerhed som dansk folkeparti risikerer

at sætte danmark i som sagt ser det heldigvis ikke ud til at det bliver

et nej men såfremt det bliver et nej

at vi kan lave en parallelaftale parallelaftaler tager altså op til flere år at lave og vi har i flere tilfælde set at det ganske enkelt ikke

er på det her område er den dansk folkeparti kommer med ved at risikere at sende dansk politi ud i en situation hvor vi i lang tid eller i al evighed måske slet ikke er

europol det synes jeg er noget mere bekymrende end

hvorvidt det er en juridisk eller en politisk aftale

for eu som også er politiske og de holder nu engang i min optik

asyl og udlændingepolitikken til eu den er overgivet bum

fordi det er så klart kan vi også stemme for dansk folkepartis forslag til vedtagelse som bare konstaterer denne juridiske kendsgerning

også en politisk side og det er så det andet det er

den magt så er overført til eu hvornår vil folketingets flertal det kan være med en stemmes

og slå på den politiske garanti at det vil man i hvert fald ikke gøre før der har været en folkeafstemning

så bare nødt til at sige at det så grundlæggende

politisk tillid altså om man

har tillid til de partiers

christiansborg altid holder ord aldrig går

videre end de har lovet for eksempel på eu området aldrig går længere end end befolkningen i almindelighed ønsker jamen så kan man jo stole på den politiske garanti det er jo helt oplagt så jeg mener at

bare de nuværende politikere men også alle kommende politikere fordi

enhedslisten er ekstremt kritisk over for

vi har meget svært ved at se at den på nogen måder

er der kun én forklaring på det og den forklaring hedder jo eu og

der gør at folk bliver holdt ude af fort europa og ikke får mulighed for at komme hertil

om de så skal have asyl afhænger jo af om de har et asylgrundlag men det at tvinge folk ud i en proces hvor de må sætte livet på spil

undrer det os også lidt at der er visse partier der nærmest gør det synonymt gør det til det samme at være for en fælles eu flygtninge og asylpolitik

hvilket ord man nu vil vælge der må vi bare konstatere

nogen sammenhæng i det hele taget har vi svært ved at se sammenhængen

og socialistisk folkeparti fordi man på den ene side laver en aftale

politisk garanti som er bekræftet

lagt frem her i dag hvor man siger vi giver hinanden vetoret

i forhold til at eu får indflydelse på det her område

at sige at eu skal have indflydelse på det

så vil gå meget bedre jeg forstår simpelt

hvordan de to ting hænger sammen

er det enhedslistens opfattelse at problemet først og fremmest ligger i det danske folketing vi er selvfølgelig underlagt nogle ting der er kommet fra eu og som har været rigtig dårlige

om vi vil tage tusind eller fem tusind i en eller anden frivillig fordelingsordning som vi tilslutter os er alene et spørgsmål for det

der står vi for nogle andre synspunkter end en række andre og derfor vil vi heller ikke være med til at give eu mere magt

man må gerne skrive sig på når man gerne vil have ordet i folketingssalen og det er faktisk herre simon emil ammitzbøll der står som ordfører og

mange tråde i mange retninger spørgsmålet om dansk suverænitet trænger sig på men det samme gør overvejelser om den aktuelle flygtninge og migrantkrise om blodige borgerkrige om integrationsudfordringer om europæiske kvoteordninger om danske regler om alt fra familiesammenføring til studie og arbejdsophold og ikke mindst om den forfærdelige terrortrussel hvis aktualitet netop er blevet udpenslet i al dens rædsel og grusomhed

hvilke skridt danmark bør tage og hvilke skridt det internationale samfund må forpligtes på vi har dog også gjort det klart at vi mener at danmark bør bevare kompetencen til selv at træffe beslutninger vedrørende asyl flygtninge og udlændingespørgsmål det bør hverken parkeres i bruxelles eller i strasbourg

hos de danske vælgere og i det danske folketing er det så det samme som at lade danmark lukke sig om sig selv og være blind for sammenhængen og det store billede nej selvfølgelig er det ikke det selv om vi insisterer på at bevare suveræniteten på asyl flygtninge og udlændingeområdet

at vi altid vil søge gensidige forpligtende ordninger når det er dem der giver bedst mening vi anerkender derfor at schengensamarbejdet og formentlig også dublinforordningen

en ny folkeafstemning denne politisk bindende men naturligvis ikke juridisk bindende og forpligtende garanti vil vi gerne nikke anerkendende til vi nærer stadig væk et spinkelt håb om at folketingets japartier vil udstrække den ordning til hele området for retslige og indre anliggender

i det hele taget feje mange berettigede bekymringer

det her handler ikke bare om en omfordeling det her handler ikke om at vi synes at al

det handler om at ikke noget land kan stå alene kommissionen forventer at der kommer tre millioner flygtninge frem til

og sytten det er så mange at det ikke vil kunne håndteres værdigt og ordentligt i noget land men det er altså ikke flere end at eus medlemsstater sammen vil kunne håndtere det

fra alternativets side har vi jo presset på for at befolkningen blev hørt netop på det her område vi har

et beslutningsforslag om at det skulle med i afstemningen den

det har der desværre ikke været andre partier der støttede op om vi har også konstateret at

flertal herinde har lavet en politisk aftale om at holde det her

så også blevet skrevet ind i lovbemærkningerne som det tidligere er blevet nævnt det beklager vi meget for i vores optik ville det give mening at vi deltog i et forpligtende

for den kommende folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning ikke har ønsket at den danske befolkning skal tage stilling til dansk tilslutning til eus fælles asyl og flygtningepolitik folketinget opfordrer regeringen til at deltage aktivt i det fælles europæiske

trods for at vi efter den tredje december uanset resultatet ikke har tilsluttet os de retsakter der ligger under eus fælles asyl

har kostet tusinder og atter tusinder af mennesker livet gennem de seneste år

på de mest forfærdelige vilkår

at søge asyl i europa er alternativet

men det kan jo lige så godt være at man fortsætter måske endda forstærket vi ser jo styrkelse af frontex

kan jo lige så godt være at den fortsætter

ikke et relativt tungt medansvar at påtage sig når vi nu kender

i grunden ikke et nej ved den her folkeafstemning for

på asyl og udlændingeområdet til folketinget

tilvalgsordning

opfattelse af at hvis at hvis nu radikale venstre løbende havde udtalt sig mere negativt eller

lidt på på barnlig vis havde sagt at vi hellere ville sige nej fordi vi ikke kunne få alt det vi gerne ville have så kunne det være at dansk folkeparti havde været mere positiv og det kunne selvfølgelig have spillet

en udmærket rolle men i radikale venstre har vi det altså sådan at

det som vi kan få når det går i den rigtige retning

stille os ud på sidelinjen og den her

tredje december handler uanset hvor meget vi taler om

om asyl og flygtningepolitikken

den grad brug for at vi finder fælles

men det er sådan at vi man tror det

er helt bevidste om at vi ikke har

helt grundlæggende mistillid til vores demokrati for hvis der er

tilslutte sig og kan finde flertal for det i befolkningen så er det vel demokratiet i sin kerne som udfolder

betyder at man giver socialdemokratiet venstre og konservative

radikale venstre siger vi helt åbent og jeg tror især at

vil til gengæld rigtig rigtig gerne have at danmark kommer med i det fælles politisamarbejde i europol og alle de andre retsakter der giver borgere og virksomheder større tryghed og flere muligheder og

for at nå dertil skulle lave den aftale

at der er man nødt til indgå nogle kompromiser og der har vi taget det her skridt til gengæld er det jo så sådan at der nu er mange partier der ønsker en folkeafstemning

det netop kan blive den danske befolkning der afgør om vi skal være med i asyl og udlændingepolitikken jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig et folketing der ikke respekterer

hvad er det der gør at man er så glad for for eus asyl og flygtningepolitik er sofie carsten nielsen enig med mig i

transportøransvar har kostet tusinder

sikker på at ordføreren er enig med mig i frem

jeg går ind for en fælles asyl og udlændingepolitik i europa fordi jeg kan se at de lande vi har overladt ansvaret til som

ydre grænser har stået med hele ansvaret

ud som om det ikke kan holde derfor ønsker jeg en fælles europæisk politik hvor man i langt højere grad fordeler ansvaret men det kræver tror jeg at man er fælles om det jeg ville også gerne have haft en international aftale jeg ville også gerne have haft en frivillig aftale som enhedslisten

vi håber på at man på længere sigt vil kunne bruge et

få en ordentlig diskussion både her i danmark men også i andre europæiske lande om nødvendigheden af europæiske løsninger

særligt så dansk folkeparti kan såmænd slappe helt af de vil desværre som folketinget er sammensat i øjeblikket

den tredje december have

så vi får overbevist vælgerne om

domstole det danske politi

det vi har fået vi har fået et fornuftigt grænseoverskridende samarbejde

og det er kristensen berth

mange forkerte forudsigelser men nedskrevne aftaler mellem politiske partier i folketinget bliver overholdt fordi vi herinde

en anden gang gider lave aftaler med det parti så det er faktisk en ganske stærk garanti

har bidraget til debatten i dag og så må jeg jo sige at den folkeafstemning vi skal tage den tredje december

fyldt med løfter og garanti og jura og i dag har vi så forsøgt at få afklaret hvor langt den her garanti fra venstre socialdemokratiet og konservative om en folkeafstemning forud for afgivelse af suverænitet

vi har forsøgt at finde ud af hvor langt den musketered som alle japartierne har givet om enighed forud for afgivelsen

det vi har fundet ud af er at der er tale om en politisk garanti det takker jeg

herre rasmus jarlov for at nævne ikke en juridisk garanti vi har fundet ud af at det forhold at den politiske garanti er nævnt i lovbemærkningerne ikke har nogen betydning i forhold til om den er juridisk holdbar eller ej garantien er nemlig ikke juridisk holdbar hvad også drjur ved københavns universitet peter pagh jo har påpeget i dagspressen

tredive år ligner det folketing vi har i dag hvis man mener at japolitikerne på intet tidspunkt har afgivet for meget suverænitet til eu og aldrig vil gøre det i fremtiden

man jo ganske roligt stemme ja

alvorligt overveje at stemme nej vi ved nemlig

holdbar politisk garanti for ikke at afgive suverænitet på de to artikler otte og halvfjerds og ni og halvfjerds der vedrører asyl og indvandringspolitikken men vi ved også at de tre partier der har udstedt løfter for så vidt angår folkeafstemningen har taget to forbehold nemlig

skal der ikke være folkeafstemning og ej heller skal der være folkeafstemning hvis det handler om schengenreglerne en etablering af en omfordelingsmekanisme af asylsøgere sammenkædet med dublinforordningen sådan som europa kommissionen ønsker det vil således ikke nødvendigvis udløse en

for japartierne at sikre sig at vi slet ikke diskuterede i hvert fald bestemmelserne om asyl og udlændingepolitik ved denne folkeafstemning man kunne godt have sørget for at disse to artikler var undtaget fra den generelle bestemmelse om at fremtidige tilvalg skal foretages af folketinget i praksis europaudvalget altså tilføje til selve lovteksten at man undtog asyl og indvandringsartiklerne otte og halvfjerds og ni og halvfjerds det har man ikke ønsket

kan man jo kun gisne om men derved har man i hvert fald sikret sig at man ikke juridisk er bundet til en ny folkeafstemning om afgivelse af suverænitet

i bedste fald aner vi ikke om og i hvilket omfang asyl og udlændingepolitikken risikerer at blive berørt i tilfælde af et ja den tredje december men det vi ved er at rent juridisk er der intet til hinder for at skibe dansk

måtte ønske det en sen fredag eftermiddag i europaudvalget

hvad angår blodprøver videofremstillinger ved fristforlængelser mere fleksibilitet

ved brug af tolke og bedre redskaber ved sagsfremstillinger jeg vil dykke ned i den del der handler om fristforlængelserne det giver nemlig rigtig god mening at disse kan foretages via videolink dette er i stedet for at den indsatte skal ud af fængslet køres af betjente til en retssal ofte på tværs af landet med den ventetid og med de risici der måtte være vi finder ikke at der er retssikkerhedsmæssige problematikker ved at foretage fristforlængelser via videolink og man skal

på at der jo stadig væk er en mulighed for frivillig fristforlængelse

der betyder at fristforlængelsen skal foretages på traditionel vis ved fysisk fremmøde

og jeg vil samtidig medgive at vi også i fremtiden gerne ser på mere effektive sagsgange der

sikkerhed og bedre ressourceudnyttelse

at fristforlængelse allerede i dag jo kan besluttes af dommeren det

at nu er anklagerens tilstedeværelse i retten ikke længere nødvendig dommeren kan bestemme at anklageren kan sidde andetsteds eksempelvis på politigården og deltage per video det samme gælder for så vidt angår en eventuel medvirkende tolk han behøver ikke at være sammen med den varetægtsfængslede han kan sidde et tredje et tredje sted hvor retten finder det hensigtsmæssigt det er der ikke noget retssikkerhedsmæssigt problematisk

efter min mening man skal huske i den forbindelse at tolken jo altid kan være til stede sammen med forsvareren i fængslet under

indledende samtaler og så videre endelig ryddes der op i hvem der rejser tiltale

det i første instans politidirektøren og i ankesager statsadvokaten det har der været behov for

ryddet op i længe så samlet kan venstre

det er vi selvfølgelig ikke modstandere af men det må bare ikke gå ud over retssikkerheden hvis vi

modstandere af at en læge delegerer udtagelsen

personen der skal afgive blodprøven gør det frivilligt vi vil dog

gerne og det vil vi stille et spørgsmål

en præcisering af hvad det er for nogle personalegrupper der kan fungere som

det kunne jo være sygeplejersker og bioanalytikere men men spørgsmålet er

i de helt særlige situationer hvor en blodprøve

skal udtages ved hjælp af tvang så er det rigtig afgørende at den læge læge der skal vurdere om det er forsvarligt at

via en medhjælp er til stede og ser

umiddelbart inden prøven prøven bliver taget og det vil vi også gerne spørge lidt mere ind til det var det om blodprøver så er der en anden del af lovforslaget som handler om at anklageren ved retsmøder om

når den sigtede også medvirker via videokommunikation det ser vi heller ikke nogen problemer i som de andre ordførere har

at en eventuel tolk ved sådan nogle retsmøder

og advokatrådet påpeger jo i sit høringssvar at det her lovforslag kan forringe retssikkerheden for den sigtede

ved i forvejen at kvaliteten af de tolke der benyttes i de danske retssale er yderst svingende

kom i i sidste måned advokatrådet

den sigtede anvender til at uddybe hvad der bliver sagt

der ofte går tabt hvis hvis tolken og

netop når der desværre er tvivl om kvaliteten af den tolkebistand som bliver ydet i det danske retsvæsen

set desværre om at gøre ondt værre vi kan derfor

støtte advokatrådets anbefaling om at lovens udgangspunkt bør være at tolken og den sigtede er i det samme rum medmindre det er

vil overveje at stille et ændringsforslag

her del af lovforslaget

fine ting i det som vi sagtens kan støtte

at få afklaret i retsudvalget men vi har altså også en meget dybtgående reel bekymring om

den sigtedes retssikkerhed når det kommer til til tolkebistanden

kan være enige om at

forstå hvad der foregår i en retssag hvor man selv er

læger bliver således i stand til under

at uddelegere udtagelse af blodprøver til en kvalificeret medhjælp så det ikke udelukkende behøver at være en læge der står for denne opgave dernæst foreslås der ændringer i praksissen om brugen af videokommunikation i retsmøder om fristforlængelse

og en eventuel tolk mere fleksibel

at henholdsvis anklagemyndighed og tolke i mindre udstrækning er betinget af at være fysisk til stede hos den anklagede

påtalekompetencer så retsplejeloven alene fastlægger

politidirektøren behandler straffesager i første instans og statsadvokaten påtaler ankesager i landsretten alt i alt vil lovforslaget åbne op for administrative og økonomiske effektiviseringer hos politi og anklagemyndighed i liberal alliance ser vi naturligvis positivt på disse effektiviseringer som både er udtryk for fornuftig prioritering og mindre bureaukrati ligesom de mange høringssvar overordnet har forholdt sig positivt til lovforslaget liberal alliance kan derfor støtte op om lovforslaget og vi og her tænker jeg på herre simon emil ammitzbøll ser frem til arbejdet i

disse bestemmelser så er der bestemmelse tre om tolkens placering under fristforlængelsessager i retssalen

er vi mere forbeholdne og det er vi fordi det af advokatrådets høringssvar til lovforslaget fremgår at dette forslag kan indebære en forringet retssikkerhed for den sigtede

det som de ser forringelsen kan bestå i er at god og præcis kommunikation og oversættelse mellem tolken og den sigtede ofte vil kræve at de er fysisk placeret i samme rum

det er ifølge advokatrådet vigtigt ikke mindst af to grunde for det første fordi tolken ofte bruger opfølgende spørgsmål til at sikre sig en korrekt opfattelse af hvad den sigtede mener og for det andet fordi kropssproget det vil sige mimik

disse ting kan ifølge advokatrådet risikere at gå tabt ved videotolkning

har vi den grundliggende holdning at retssikkerheden bør vægtes meget højt og derfor er det også vores umiddelbare holdning i dette tilfælde at det bør være den sigtedes ønsker der udgør det primære beslutningsgrundlag for hvor tolken skal være placeret også selv om det i nogle

tilfælde kan betyde nogle mindre besværligheder også selv om det kan betyde at vi til tider går glip af ressourcebesparelser der skal selvfølgelig være plads til undtagelser hvilket vi også mener der er med den nuværende ordning men det bør forblive undtagelser således at vi også fremover vægter den sikredes retssikkerhed højest vi vil derfor gerne indstille forslaget til udvalgsbehandling hvor vi ønsker at få uddybet mere konkret på hvilket grundlag placering af tolken afgøres og hvordan de forskellige kriterier for afgørelsen

udvalgsbehandlingen om dette min opfattelse både af høringssvarene men også af

i og med at der er som tidligere ordførere har understreget problemer med kvaliteten af tolkningen og at man derigennem kan få adgang til højere kvalitet men det ser

at der foreslås en forenkling og modernisering af reglerne om anklagemyndighedens påtalekompetence så vi synes det er

af politiets og anklagemyndighedens ressourcer og tilrettelæggelse af arbejdet for eksempel ved at læger der udtager blodprøver efter retsplejelovens regler om legemsindgreb kan delegere opgaven til en medhjælp og ved at anklager i videre udstrækning kan deltage i retsmøder om fristforlængelse via videoforbindelse

en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål herunder de spørgsmål om retssikkerhed som blandt andet det radikale venstre alternativet og enhedslisten har rejst

denne sag til dørs med lovforslaget sikrer vi at

kan senere afspilles i retten den undtagelse udvider vi nu med forslaget her sådan at børn helt op til

de bliver femten år kan afhøres på den her måde via video

det gælder i sager om seksualforbrydelser incest og vold i familien og så videre det er et glimrende forslag fordi det skåner børn og unge for at afgive forklaring

anden gang måske i grundlovsforhør og tredje gang i byretten og måske ovenikøbet en gang i landsretten

børn der kan være tjent med så jeg synes det er en glimrende idé at man på den her måde udvider undtagelsesbestemmelsen

kontraspørgsmål og så videre så vi har ingen betænkeligheder ved forslaget og kan fuldt ud tilslutte os

foretager man jo en afvejning som også venstres ordfører var inde på på den ene side

bevisumiddelbarhed altså at bevisførelsen i en straffesag

både dommer anklager og forsvarer har mulighed for

få stillet og besvaret de spørgsmål som som

ofre og vidner og i den forbindelse

børn og unge og da i særlig grad også hvis de er ofre for for nogle meget forfærdelige former for forbrydelser

derfor mener vi i enhedslisten at det kan være fornuftigt at udvide adgangen til

og når de her to modstående hensyn er afvejet

kan vi også støtte lovforslaget vi har dog i høringssvarene hæftet os ved at flere af de børnehuse som behandler

påpeger at flere videoafhøringer vil medføre et øget ressourceforbrug hos

det er jo sådan at børn kan blive afhørt i de rum for at skaffe skabe nogle trygge rammer

har været udsat for lidt mere

i børnehusene i forbindelse med videoafhøringer ikke skal betyde at det arbejde de laver med at behandle

sårbare misbrugsofre kommer til at lide skade og derfor vil vi meget gerne have justitsministeren til at svare på hvordan man vil sikre at der kommer de fornødne ekstra

bevillinger til børnehusene

atten år hvis der er tale om særlige omstændigheder det foreslås også at voksne over atten år kan benytte sig af videoafhøringer såfremt de har alvorlige psykiske lidelser eller andre handicap helt konkret betyder det at barnet under en efterforskning afgiver en forklaring der optages på en video og efterfølgende forevises som bevismateriale under retssagen i stedet for at det unge menneske skal møde fysisk op og afhøres dér formålet med forslaget er derfor at tage hensyn til disse unge mennesker der møder retssystemet i forbindelse med en forbrydelse for formentlig første gang i deres liv lovforslaget er derfor et kompromis mellem at undgå et traumatiserende møde med retssystemet

vores grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper det er liberal alliances opfattelse at man har fundet en fin balance mellem de to

på strafferetsplejeudvalget anbefalinger

men samtidig begrænses til tilfælde hvor hensynet til at beskytte barnet eller den unge er ekstraordinært det er vores opfattelse at brugen af videoafhøringer begrænses til særlige tilfælde da det er ganske fundamentalt at forsvaret gives mulighed for at stille modspørgsmål til et vidne

af hvorvidt der skal foretages en videoafhøring af en person i første omgang bør træffes af politiet og anklagemyndigheden i forbindelse med efterforskningen den mistænkte og forsvaret kan efterfølgende være uenige i den vurdering og for eksempel gøre indsigelse mod bevisværdien af selve videoafhøringen hvis en sådan uoverensstemmelse måtte opstå er det op til den dømmende ret at vurdere den

bevismæssige værdi det giver ret god mening jeg har derfor positivt noteret mig at justitsministeren har gjort sig lignende overvejelser ved udarbejdelsen af lovforslaget og jeg skal i den forbindelse meddele at liberal alliance støtter lovforslaget og ser frem til udvalgsarbejdet

som kan forbedre sårbare vidners oplevelse af straffeprocessen og retssystemet og mindske den psykiske belastning for børn og unge det er positivt at hensynet kan tages uden at kompromittere den tiltaltes retssikkerhed og uden at gå på kompromis med princippet om bevisumiddelbarhed vi tager også til efterretning at en forbedret oplevelse af og forventning til retssystemet hos vidner kan bidrage til at flere personer anmelder den forbrydelse de har været udsat for den tillid er fuldstændig afgørende for at vi som samfund føler en tryg relation til retssystemet forhåbentlig bidrager det til en øget anmeldelsestilbøjelighed som er centralt i forhold til forebyggelse af kriminalitet det lyder med samlet stemme fra organisationer der har med disse sårbare børn og unge at gøre at forslaget er et vigtigt skridt når det kommer til børn og

unges langvarige helingsproces og deres mulighed for at lægge begivenheden bag sig derfor ser vi gerne ligesom blandt andet børnerådet børns vilkår og børneteamet fra rigshospitalet som har været med til at give anbefalinger til dette forslag at udvidelsen af videoafhøring bør omfatte alle børn og unge op til femten år uanset forbrydelsens karakter

børn og unge til at få en bedre proces efter at de har været udsat for så forfærdelige forbrydelser ligesom den forrige ordfører

at bruge ny teknologi til også at tage samlet hensyn til de børn som det drejer sig om også i sager som ikke er specifikt

med det samme så på længere sigt

og træffe korrekte afgørelser lovforslaget forbedrer beskyttelsen af disse børn og unge ved navnlig at udvide brugen af videoafhøring videoafhøring er en særlig skånsom afhøringsform som giver barnet eller den unge mulighed for allerede tidligt under efterforskningen at påbegynde helingsprocessen i dag kan der kun foretages videoafhøringer hvis barnet er tolv år eller yngre medmindre der er særlige omstændigheder hvis lovforslaget vedtages vil der fremover i sager om seksualforbrydelser incest eller vold begået inden for familien altid kunne foretages videoafhøring af børn og unge i alderen tretten til fjorten år andre børn og unge under atten vil kunne videoafhøres hvis særlige omstændigheder taler for det

vil jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og ser naturligvis også frem til at besvare de spørgsmål der har været rejst her

af børn og unge der formodes at have været udsat for eller været vidne til en alvorlig forbrydelse det ønsker man så at gøre ved at udvide brugen af de såkaldte videoafhøringer i dag er det sådan at videoafhøringer som udgangspunkt kun bliver anvendt hvis barnet er under tretten år men fremover

ønsker man med dette forslag at videoafhøringer også kan foretages af børn på tretten og fjorten år ved en videoafhøring afgiver barnet eller den unge under efterforskningen af en kriminalsag en forklaring der bliver optaget på video der efterfølgende bliver forevist som bevis under hovedforhandlinger i retssalen i stedet for at barnet eller den unge skal møde personligt op i retten og afhøres der

videoafhøringen skal jo ske hurtigst muligt efter politianmeldelsen og den skal foregå i trygge rammer og foretages af en særligt uddannet videoafhører i dag anvendes videoafhøringer af børn som nævnt allerede men kun op til og med tolv år det er en god og en hensynsfuld måde

få barnets forklaring på og socialdemokraterne bakker fuldt ud op om ændringen til at det fremover også skal gælde for lidt større børn på tretten og fjorten år i sager om seksualforbrydelser incest eller vold begået inden for familien det er en voldsom belastning

forklaring eller måske endda vidne mod den nærmeste familie og derfor bør

at det kan blive gjort på en måde så barnet føler sig tryg

der indføres en lovbestemmelse om at børn og unge der er blevet videoafhørt som udgangspunkt

bliver fritaget for at møde op i retten senere hen

samtidig skal vi selvfølgelig sikre

den mistænkte har de rettigheder som vedkommende skal have og modsætter en mistænkt eller forsvarer sig at en videoafhøring bliver anvendt som bevis så skal den pågældende som udgangspunkt indbringe spørgsmålet for retten senest fire uger efter at videoafhøringen er foretaget

det foreslås også at der i den færøske retsplejelov fuldstændig i overensstemmelse med den danske retsplejelovs ordning bliver indført et såkaldt

og hvad betyder det så det betyder at anklagemyndighedens afgørelser vedrørende strafforfølgelse fremover kun kan påklages til den nærmeste overordnede myndighed og med en klagefrist på i udgangspunktet fire uger i dag er der ingen tidsfrist

indsættes der med lovforslaget nogle bestemmelser om territorial gyldighed for færøerne og grønland i to ændringslove på

det her lovforslag tanken med at

en direkte afhøring i retssalen er

sådan at barnet og den unge kan fritages for at sidde i en overfyldt retssal og svare på spørgsmål som måske omhandler ting som vold eller er af seksuel

den anden og tredje del af lovforslaget som omhandler principper og

arbejdsmarkedets tillægspension

som skal gælde for færøerne har ingen myndighed

eller andre haft nogen bemærkninger til og det har dansk folkeparti heller ikke i den her sag derfor siger

den dømmende ret så både dommer anklager og forsvarer har mulighed for at stille og

alle relevante spørgsmål på den anden side er der hensynet til særligt følsomme ofre og vidner i den her forbindelse i særlig grad børn og unge spørgsmålet er under

bevisumiddelbarhed altså

under retssagen af hensyn til børn og unge der skal afhøres i forbindelse med en straffesag

være fornuftigt at udvide adgangen til videoafhøring for i endnu højere grad end hidtil at beskytte børn og unge der skal afhøres som vidner eller ofre justitsministeriets strafferetsudvalg har afvejet de to hensyn og er nået frem til at adgangen til at bruge videoafhøring bør udvides det ser vi positivt på fordi denne udvidelse af adgangen til videoafhøring ikke på afgørende vis skader retssikkerheden og de tiltaltes mulighed for at få en retfærdig rettergang vi har i høringssvarene hæftet os ved at der er rejst spørgsmål til forslagene

som vi bør have drøftet i udvalgsarbejdet men vi er positive over for lovforslaget også

tilfældet her vi støtter lovforslaget med samme begrundelse som vi også støttede l tre og fyrre

ændringerne om indførelse af toinstansprincippet og indsættelsen

af territorialbestemmelser for færøerne anses som mindre lovtekniske justeringer og lovforslaget kan således samlet set

tak

dansk praksis og for det andet fordi det er

fornuftige forslag som giver bedre rettigheder til børn

gode lovforslag jeg er enig i at

grønland og færøerne bliver hørt ordentligt i processen men jeg har også forstået at der er en aftale om at det sker med færøernes velvilje at vi

til første behandling nu og i øvrigt mener

men sagen er jo den at vi har med sårbare unge mennesker at gøre og der skylder vi at øve en indsats så den sårbarhed bliver beskyttet mest muligt i forhold til

landsstyre at lovforslaget er fremsat på trods af at der endnu ikke er en udtalelse fra hjemmestyret det er klart at så snart der kommer en udtalelse vil den blive sendt til færøudvalget

jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelser

rigtig meget fast i og så skal vi også huske at der

langt væk fra sin bygd for at blive afhørt i en kredsret jeg er

principielt enig med med de ordførere der har anført

bør være behandlet i henholdsvis lagtinget og inatsisartut før vi behandler dem her i folketinget så jeg tror at vi skal tage det her som den enlige svale der bliver givet tilsagn om kan lade sig gøre

vi skal huske at

også indebærer at rådet for grønlands retsvæsen udvides med en kredsdommer det tilslutter vi os naturligvis

en bemærkning om at der jo er en generelt positiv imødekommelse af forslaget som de fleste høringsberettigede mener vil have en stor betydning for børn og unges mulighed for at vidne under trygge rammer så de kan begynde at bearbejde traumatiske hændelser

både grønlandske advokater og grønlands råd for menneskerettigheder peger på at når man foretager væsentlige ændringer af retsplejeloven for grønland som i dette tilfælde tager udgangspunkt i en dansk betænkning så bør man anvende nogle fremgangsmåder så personer med indsigt i grønlandske forhold kan bidrage til grundlaget for lovændringerne og det indstiller jeg at grønlandsudvalget tager med i deres udvalgsarbejde socialdemokraterne støtter

også den forrige ordfører var inde

de der kæmpe afstande set med danske øjne som man har i grønland

om om det skal fremsættes før eller efter

man har vendt

og på færøerne kan jeg kun sige at

når vi nu én gang har har fået vedtaget det hernede og færingerne og grønlænderne kan tilslutte sig

både det grønlandske parlament og det færøske parlament om

en sag sag oppe nordpå og så måske stå i den situation at lovforslaget

unge mennesker og det er der ikke nogen der har noget

gerne klage over at udvalgsflertallet i hvert fald i grønlandsudvalget og ministeriet ikke respekterer de uskrevne aftaler vi har om ikke at behandle forslag

herre henrik brodersen tager fejl

noget at vi som gammel kolonimagt

vores love og så kan de proforma vedtage dem i deres lande de er nødt til først at tage stilling i deres områder

se på om vi kan gennemføre loven for hele rigsfællesskabet sådan må det nu engang være hvis man kalder det selvstyre og ikke bare regner med at det fortsat er en koloni der er efter min mening ikke et seriøst argument for ikke at udsætte behandlingen

man om et par uger er færdige i grønland og

også i færøerne det er en uskik og jeg vil gerne have et tilsagn

sidste ende bare rent praktisk gøre det i dag og så sige at vi venter med at behandle de her ting

vi anmoder om at regeringen fremover respekterer grønlandsudvalgets beslutning om at lovbehandlingen i folketinget først foretages efter afslutningen

jeg

selvfølgelig helst ser en proces hvor man i grønland og i færøerne

for videoafhøring fra tolv til femten år det glæder os at vi i dag behandler forslaget og at det ser ud til at blive vedtaget vi har ikke ændret standpunkt og vi er glade for at resten af partierne i inatsisartut har været enige med os i dette vi håber at det fremover vil give barnet en større beskyttelse grønlandske advokater har anmærket at de mener at det forringer den formodede angrebsmands forsvar at afhøre vidner i forbindelse med bevisumiddelbarhed og retten til at modafhøre vidner fra inuit ataqatigiits vælger vi at prioritere barnets rettigheder frem for

vi lytter til argumentet men mener at barnets ret bør komme først i dette spørgsmål de muligheder som der er for indsigelser

er tilstrækkelige i forhold til at sikre en rimelig rettergang vi er dog enige med grønlandske advokater i deres argumentation om

en mere udførlig lovgivning og høringsproces når det kommer til de kongelige anordninger som det er i dag får grønland en ringere udgave eller man kunne fristes til at sige en dårlig kopi af den danske lovgivning det er det grønlandske samfund ikke tjent med og det vil jeg kraftigt opfordre regeringen til at tage til sig for der er alternativer man kan lave grønlandske folketingslove eller endnu bedre kan man tænke grønland ind

på en række områder som danmark stadig væk varetager på vegne af grønland det er blandt andet på det familieretlige område og på justitsområdet dette vil sikre at der på et tidligt tidspunkt tages højde for

er mellem grønland og danmark det vil også betyde at de love som vi får bliver mere mere tidssvarende end det vi ser i dag

mens den grønlandske lov først blev opdateret i to tusind og fjorten

tydeligt eksempel på at der går al for lang tid

grønlandsk lovgivning under dansk myndighed bliver opdateret og her mener jeg at regeringen bør tage et proaktivt ansvar og handle med mere rettidig omhu rådet for grønlands retsvæsen udvides med ændringerne til at omfatte kredsdommere og jeg vil opfordre til at institut for menneskerettigheder i samarbejde med grønlands råd for menneskerettigheder bliver observatør i rådet for grønlands retsvæsen det kan være med til at sikre et

vi har i grønland gode erfaringer

dygtige videoafhørere i det grønlandske samfund så det vækker ikke fra vores side bekymring

at udvide ordningen om videoafhøring vi mener også at overvejelserne om afhøring af femten til sytten årige bør tages alvorligt

vi mener det er positivt

med dette lovforslag er taget højde for

og at der er den nødvendige fleksibilitet

hvilket er rigtig positivt inuit ataqatigiit har arbejdet for at behandling af seksuelt misbrugte børn ligeledes sker hurtigt dette er desværre ikke tilfældet i dag det landsdækkende børnehus saaffik som havde videoafhøring som et af deres tilbud er desværre blevet nedprioriteret selve faciliteterne

i nuuk men det har været et landsdækkende børnehus som skulle arbejde i hele grønland vi så gerne at man arbejdede på at finde flere steder til videoafhøring og til behandling af seksuelt misbrugte børn så vi får prioriteret den tidlige indsats frem for den sene indsats som det er i dag giver man hjælp tredive til fyrre år efter at

har oplevet et overgreb frem for at prioritere hjælp lige efter at der er sket et seksuelt overgreb eller endnu bedre at forebygge at der sker seksuelle overgreb

unges trivsel viste at to og tredive procent af pigerne i undersøgelsen og knap ti procent af drengene i undersøgelsen har oplevet et seksuelt overgreb den triste statistik har desværre

de samme høje tal i to tusind og fire

er i løbet af perioden på trods af en række tiltag ikke sket en mærkbar forbedring

jeg vil opfordre regeringen til at gå i

dialog med naalakkersuisut for at sikre nogle permanent egnede lokaler

så er jeg nødt til at sige at dette

været en særlig køn proces der er flere i grønlandsudvalget som har ønsket

man ikke har valgt at lytte til dette

incest og vold børn og unge får alvorlige følger på krop og sjæl når de udsættes for utilgivelige kriminelle handlinger som folkevalgte er det vores opgave at sikre børn og unge de bedste betingelser for en tryg og sikker opvækst derfor er det på sin plads at vi sammen forbedrer retssikkerheden for børn og unge ved blandt andet at hæve aldersgrænsen for videoafhøring i grønland er vi bevidste om den alvorlige problemstilling vi har i samfundet med alt for mange ofre for

derfor har naalakkersuisut og inatsisartut en årrække igangsat omfattende tiltag for at styrke indsatsen for de unge og børn der har været udsat for seksuelle overgreb

at bekæmpe dette i alle samfundslag alle tiltag er velkomne og alle tiltag bliver taget seriøst og alvorligt der er igangsat flerstrengede indsatser i form af rejsehold og behandlere informationskampagner debatter og kurser og behandlingssteder for personer med senfølger af seksuelt misbrug i barndommen reglerne om videoafhøring af børn blev

i to tusind og fjorten hvor inatsisartuts lovudvalg udtrykte tilfredshed med forslaget både inatsisartuts medlemmer og inatsisartuts lovudvalg krævede dog at aldersgrænsen blev ændret fra tolv til femten år kravet om ændring af aldersgrænsen har medvirket til at reglerne om videoafhøring nu skal ændres i hele rigsfællesskabet

i sommer var lovforslaget til høring i grønland jeg mener det er utrolig vigtigt at lytte når nogle af høringsparterne siger at lovforslaget har nogle mangler ifølge fns børnekonvention artikel nummer en betragtes personer under atten år som børn derfor

får samme mulighed for videoafhøring jeg er enig i denne betragtning fordi der er tale om alvorlige forbrydelser når børn under atten år udsættes for seksuelle forbrydelser incest og vold ydermere anbefaler børnetalsmanden at børn ikke skal vidne i retten

i særligt tilrettede lokaler dette under hensyn til barnets kognitive og følelsesmæssige udvikling og tilstand det er desværre således i dag at der ikke findes helt faste trygge rammer og lokaliteter for videoafhøringer af børn som foregår i grønland ofte er det et hotelværelse eller andre helt tilfældige steder det foregår børn kunne være nødsaget til at vente i hotelfoyerer eller lignende

videoafhørt og man udsætter dem i det offentlige rum på en uforsvarlig måde det er vigtigt at der

trygge rammer for et barn at blive videoafhørt i et barn der har været udsat for seksuelt misbrug skal ikke udsættes for yderligere unødig distraktion i forbindelse med en videoafhøring disse rammebetingelser skal man have i samfundet og til det vil jeg høre ministerens bud på forbedringer barnets retssikkerhed skal også sikres i den sammenhæng

at den mistænkte skal være en af personernes nærmeste udtages fordi belastningen barnet er særlig stor når barnet ser et familiemedlem blive udsat

grønlands råd for menneskerettigheder påpeger at det bør tilstræbes at sagsbehandlingstiden er så kort som muligt i denne type sager eventuelt ved fastsættelse af nogle vejledende tidsfrister i lovgivningen dette mener jeg er yderst vigtigt med hensyn til børnenes tarv beskyttelse og retssikkerhed

enig i de ovennævnte betragtninger krav samt anbefalinger men det er først og fremmest inatsisartut der skal behandle lovforslaget derfor vil jeg med respekt afvente inatsisartuts indstilling i forhold til lovforslaget

jeg synes er helt naturligt dette lovforslag fremsættes for folketinget efter aftale med naalakkersuisut hører jeg selv om forslaget først bliver andenbehandlet i inatsisartut om godt tre uger jeg er uenig i denne praksis fordi vi ikke kan tage stilling til lovforslaget når inatsisartut ikke har behandlet det færdigt endnu et flertal i grønlandsudvalget har udtrykt at man er imod at det tages op i dag i folketinget og at vi behandler lovforslaget nu her i dag var de fleste i grønlandsudvalget

mener jeg ikke helt er på sin plads

jeg synes også at vi skal tage det op i grønlandsudvalget

tage det op med vores formand og sikre at

vigtigt punkt jeg synes det er yderst vigtigt at vi hører inatsisartuts holdning og påpegelser

lovforslag når det drejer sig om problemstillinger der er meget store hos os og om meget meget tunge sager synes jeg det ville have været på sin plads at vise respekt

holdninger bliver hørt af vores formand jeg synes det er noget vi skal tage op

når vi skal arbejde videre med det i grønlandsudvalget jeg synes helt bestemt at processen her op til i

dag er under al kritik og jeg synes at det samlede grønlandsudvalg skal tage emnet op så vi fremover ikke

den her rodede tilgang til så

den danske grønlandske og færøske retsplejelov i begyndelsen af november det vil altså sige at der var langt over to måneder

overveje i justitsministeriet bad derfor om at modtage selvstyrets udtalelse senest den første november og da det stod klart at der ikke ville komme en udtalelse før efter det planlagte fremsættelsestidspunkt aftalte justitsministeriet med landsstyret at lovforslaget kunne fremsættes

set de udøvende myndigheder vi kommunikerer med i den sammenhæng og hvis der i givet fald er et problem så må det grønlandske politiske organ rejse den problemstilling

dele af riget så skulle afvente at

måtte vente med at få den behandling som

sige at den udtalelse

grønland vil nå at indgå i

behandling så jeg kan ikke afgive et løfte om

situationen er den at hvis dele af riget på den måde skal undgælde for at andre

hvor den udøvende myndighed i

om det kun er formelle ting der kunne jo være reelle ting som ministeren så ikke kan

i lovgivningen og så så ville det være dumt ikke at have tænkt sig om i tide og og givet den tid der skulle til

men der lavede vi en række forskelle i forhold til den danske lovgivning og jeg synes det var et rigtig rigtig godt eksempel på at på grund af de særlige forhold i grønland

lavede vi ikke en kopi af lovgivningen vi tog simpelt hen ret gode hensyn og lavede

er forbedringer for grønlænderne i forhold til den danske lovgivning det viser netop at man ved at tænke sig om og

er nødvendig sagtens kan lave ting der kvalitativt er bedre og så ikke forholde sig bare til

at sende til det grønlandske samfund at man ikke afventer

er der jo alternativer der er muligheder for at man kan udtalelser og der kunne være en dialog med inatsisartut om

kunne peges på i forhold til at sikre en en noget kønnere proces end den vi ser her

godt tænke mig at høre ministerens overvejelser

i givet fald må drøfte det er ærlig talt ikke noget

kontor der særskilt skal tage sig af

grønlandske og færøske det vil sige nordatlantiske anliggender og at vi derved i højere grad kan få samlet

ensartet den tilgang man har og få løst de

noget af det jeg efterlyser er jo også at man laver tidssvarende love som

villig til at lave en systematisk gennemgang af

gældende love med henblik på at kunne lave en handlingsplan for at kunne opdatere lovene sådan

vi fremadrettet får rettet op på justitsområdet

lidt indblik i hvad det er for nogle punkter der bliver taget og som har en stor betydning for vores

magt i grønland der siger god for det eller ej vi skal som lovgivende magt have lov til at have den tid vi skal have og lytte til hinanden for at sikre at den bedst mulige lovgivning der

i begge parlamenter jeg håber ikke at

at man lovgiver her uden at have

igennem vel vidende at vi har masser af tid det synes jeg ikke er helt på sin plads

og høre hvad der bliver sagt

grønlandsudvalget jeg prøvede faktisk at insistere lidt på at vi skulle udskyde det under alle omstændigheder så man har altså ikke fulgt et flertal i udvalget i det her tilfælde er faktorernes

ministeriet om at kontakte grønland og sige hør hvorfor har i ikke overholdt jeres tidsfrist hvad gør vi nu

lovforslaget henvises til